som jeg er fuldstændig sikker på kommer til at få en rigtig stor betydning for de omkring fire tusind danskere som har dansk tegnsprog som deres modersmål det

en vigtig anerkendelse for dem af deres sprog det er også en vigtig anerkendelse for alle os som bor i danmark af at vi som mennesker er forskellige og at det kræver en indsats fra os som folketing at alle får gode muligheder for at udfolde sig det som der også er

måde lovforslaget er tilrettelagt på med forankring

samtidig integrerer døve

i vores samfund og skaber bedre kontakt mellem døve hørehæmmede og resten af befolkningen for der ligger jo også en formidlingsopgave

til det råd der bliver nedsat

der så rent faktisk sker en formidling og en udvikling

efterfølgende har der været en rigtig god dialog med kulturministeren så jeg synes også der er grund til at takke kulturministeren for den gode dialog

vi med ændringer i lovforslaget

først og fremmest tillykke til alle døve og hørehæmmede i danmark det

om tegnsprog som et officielt sprog på trods af at

i de andre nordiske lande havde noget tilsvarende

tog initiativ til dette vi har jo i dansk folkeparti

blandt andet i salen hvor regeringen desværre ikke bakkede op det

så vi i dag samlet kan sige tak til de mange mennesker som trods alt bliver nødt til at bruge et tegnsprog for at kunne kommunikere et tegnsprog som er et vidunderligt udtryksmiddel

et rigtig godt eksempel på hvordan vi når vi vil kan skabe brede resultater der også kan fungere dansk sprognævn er ikke

det er helt forskellige slags opgaver de har så man kan ikke bare parallelisere mellem de nordiske lande men vi har fundet den danske løsning en dansk løsning som vi alle sammen er fuldstændig enige om kan kan fungere og den vil styrke tegnsprog den vil styrke tegnsprog som et modersmål der er fuldstændig relevant for flere tusinde mennesker i danmark så tillykke med det

om tilgængelighed for de mennesker som ikke er så gode til at høre

ord man bruger her fra talerstolen

se tv og følge med i aktualitetsprogrammer

det ikke kun er folketingsvalg men også kommunevalg og folkeafstemninger der bliver tegnsprogstolket

også husker så det ikke kun bliver her når vi skal lave sådan

hvor

fra starten var det ikke meningen at det skulle ende som

der er kommet en enighed som vi kan samles om

er herligt at vi også i sager der vedrører en lille gruppe mennesker

så ses vi jo senere på dagen ved jeg

lovforslaget er

de efterhånden velkendte forbud mod svinekød og alkohol

kun gisne om hvad de ellers har gang i ude i den pågældende fodboldklub hvordan de påvirker unge mennesker som ellers gør noget så fredeligt som at gå til fodbold jeg håber at folketinget på et tidspunkt forstår at vi bliver nødt til at reagere hvis ikke folketinget eller de kommunale myndigheder reagerer taber vi vores egen kultur i bestemte områder og vi vil tabe den uden at

så selv om et flertal i dag ikke kan støtte dette

håber jeg at vi med tiden herinde i folketinget kan blive enige om at en indsats for at bevare vores kultur

ministeriernes side er meget vigtigt for

rammer grænsehindringer færinger og

af den service og de systemer der er beregnet til brug for

at regeringen allerede

har iværksat et arbejde for at eliminere grænsehindringer og det bliver interessant at se

at en bestemt grænsehindring sættes øverst på listen

fjernes hurtigst muligt det drejer sig

udstedelse af cpr numre

færinger bosiddende på færøerne generelt opleves det som en stor hindring at det som hovedregel ikke er muligt at få tildelt cpr cpr nummer hvis man har adresse på

man stort set usynlig i forhold til banker virksomheder og hele det offentlige system

med cpr numre er det vigtigt at personer med adresse på færøerne og som har

får adgang til nemid systemet at stå med personnummer men uden adgang til nemid

cpr nummer og nemid

er en vigtig nøgle til at fjerne andre grænsehindringer derfor vil mange sætte pris

at ministeren drager omsorg for at denne grænsehindring fjernes hurtigst muligt

til grønland og færøerne også ryddes af vejen færøudvalget ser også gerne som det hedder at grønland og færøerne tilsvarende er opmærksomme på at fjerne eventuelle grænsehindringer som gør sig gældende når danske statsborgere ønsker at flytte til færøerne og til grønland

det er naturligt at landsstyrerne i grønland og på færøerne kommer med ind i arbejdet og som jeg har forstået det har statsministeren allerede været i kontakt med færøernes lagmand om om

takke folketingets partier for at de bakker enstemmigt op om beslutningsforslaget det klæder folketinget at vi i fællesskab slår et slag for denne gode sag

stillet ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig det er ikke tilfældet

stemte en og halvfems imod stemte

vedtaget og vil nu blive sendt til ministeren for børn ligestilling integration og sociale

til at følge den fremadrettede proces

jeg vil gerne udtrykke min glæde over at dette lovforslag nu er kommet så langt at vi i grønlandsudvalget kan give det en enstemmig opbakning med på vejen udvalget har indstillet lovforslaget til vedtagelse med en udtalelse vi alle har underskrevet det er godt

at handle til gavn for de juridisk faderløse i grønland hvor faderen endnu er i live så de kan

få deres medfødte rettigheder respekteret men der er stadig en gruppe af juridisk faderløse som denne lov efterlader tomhændede det er dem

og boet afsluttet og det er dem hvor beviserne for faderskabet er vanskelige at skaffe eller direkte forsvundet jeg vil gerne her slå fast at siumut derfor er særlig særlig glade for den sætning i

indstilling der siger at udvalget finder det vigtigt og nødvendigt at der kontinuerligt er en åben dialog mellem rigets parter om sager som denne det er siumuts opfattelse

er gjort op med den holdning at denne sag

en ensidig beslutning fra regeringens side

dialog sted vi ser derfor frem til at regeringen tager den indstilling til sig og igen åbner for et samarbejde med naalakkersuisut om

for siumut er det netop sådanne problemer der henvises til

der står samtidig

udvalget opfordre regeringen til et samarbejde med naalakkersuisut om en fremadrettet indsats for de juridisk faderløse

af spørgsmål der er knyttet til det at være juridisk faderløs og en afdækning af den menneskelige

at være juridisk faderløs det er siumuts forståelse at der med denne indstilling åbnes for en fordomsfri forhandling mellem de to regeringer om netop de juridisk faderløse jeg omtalte før

der efter denne lov stadig står tomhændede tilbage på grund af faderens død eller bortkomne fødselspapirer

samme rettigheder som alle andre borgere i deres eget rigsfællesskab med det foreliggende lovudkast derfor bør de få oprejsning på denne måde jeg skal derfor blot slutte med at sige at vi

jeg slutter afstemningen for stemte ni og fyrre imod stemte syv og halvtreds

er ændringsforslag nummer to stillet og tiltrådt af samme mindretal bortfaldet jeg foreslår at lovforslaget går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

vi finder det afgørende at myndighederne slår hårdt og konsekvent ned på rockergrupper og bander der sidder på en massiv andel af den kriminalitet der finder sted i danmark rockerne og banderne skaber med deres aggressive og synlige kriminalitet desuden en høj grad af utryghed

dansker der tilfældigvis bor eller færdes i et område som rockere eller bander mere eller mindre kontrollerer

indsats genskaber den tryghed og ikke blot ser passivt og opgivende til når rockere flytter ind i klubhuse i villakvarterer og bander efterhånden kontrollerer store områder i byerne særlig omkring hovedstaden

med de øvrige borgerlige partier i beslutningsforslag nummer b syv og tredive som vi skal stemme om samme dag som det

skal tredjebehandles foreslået en række nye initiativer der giver myndighederne effektive redskaber i kampen mod den organiserede kriminalitet

foreslået at rocker bande kriminalitet altid straffes dobbelt at bandemedlemmer og rockere ikke kan prøveløslades og at strammere udvisningsregler blandt andet

mere konsekvent indsats der kan sikre at rockere og bandemedlemmer idømmes strengere straffe sidder længere tid i fængsel og udvises hvis det overhovedet er muligt og

andenbehandlingen af det her lovforslag

lige var inde på er at regeringen af uforståelige årsager igen og igen har afvist oppositionens initiativer til en hårdere og mere konsekvent indsats

indsatsen regeringen har i stedet været

ministeren både den nuværende og den tidligere i højere grad ville anvende over for kriminelle grupperinger og i mindre grad over for et mindretal i folketinget der blot ønsker at fjerne forhærdede kriminelle rockere og bandemedlemmer fra

i venstre anerkender vi at lovforslaget vil udgøre et lille om end ubetydeligt skridt i den rigtige retning

skridt fra en regering der ellers har indført en betydelig slappere linje i retspolitikken men det

understrege at en eventuel støtte på ingen måde må forstås som en støtte til regeringens totale mangel på samarbejdsvilje

til at imødekomme blot en del af oppositionens forslag

der betyder at regeringen ikke har sikret sig et flertal for det lovforslag

nu kan jeg så forstå at den nye justitsminister har læst betænkningsbidraget og inviteret partierne til en kop kaffe i morgen i justitsministeriet og det

så det ikke blot bliver symbolpolitik men noget

med til at bekæmpe rocker bande kriminaliteten

skridt i den rigtige retning og det

er behov for forbedringer men vi kvitterer for invitationen til morgenkaffe i morgen vi er blot kede af at der skulle

et kritisk betænkningsbidrag til før der var nogen i

en god idé at invitere partierne

til en kop kaffe når der ikke er flertal for det lovforslag der fremsættes i folketingssalen jeg skal også sige at

en pakke fra regeringens side men ikke desto mindre

der tale om en stor pakke og jeg forstår det sådan at man i retsudvalget har holdt en høring hvor man har indkaldt nogle eksperter hvor man blandt andet har lyttet til om man kunne stramme i den retning som blandt andet venstre har

det der var blevet lagt frem i folketingssalen

som venstre og den øvrige borgerlige opposition foreslog var direkte

man har ønske om at se på det

kunne straffe dobbelt

finde ud af at få afgrænset hvornår en straf skal tælle dobbelt til en rocker eller et bandemedlem

er det når man kører for stærkt er det når man begår tyveri er det når man slår sin ægtefælle hvornår er det

venstre at man skal kunne fjerne muligheden for prøveløsladelse

prøveløsladelse hvis det findes utilrådeligt

at man skal udvises medmindre det er i strid med danmarks internationale forpligtelser

venstres ordfører siger at både han og de øvrige borgerlige partier selvfølgelig nok vil ende med at se positivt på det her om end de betragter det som et lille skvulp i vandglasset

lidt lille og ubetydeligt

vi ender med at kunne samle

vi kan mødes om men det bliver nødt til at være

er regeringen villig til at drikke noget kaffe men jeg kan forstå at regeringen villig til at ændre et komma

hvis vi skal bekæmpe rocker bande kriminaliteten

skal vi tage fat med nogle hårdere redskaber

kan udelukke at der er nogle områder

kan strammes sådan at det bliver sværere at være rocker er det her virkelig så langt

på nogen som helst måde kan gå jeg tvivler altså det

er ikke sådan jeg ser det det er heller ikke sådan

ikke desto mindre synes jeg det ville være godt hvis vi kan tage en kop kaffe og se om

og forklare nogen som helst at jeg ikke har kunnet få de borgerlige partier til at stemme for så stramninger mod rocker bande kriminalitet som jeg synes der ligger i det

stramninger er justitsministeren villig til at se på det helt konkrete område

lægger op til en lille forøgelse af straffen men vi borgerlige partier

på bopælen eller på åben gade

vil der skulle udmåles en højere straf hvis pistolen besiddes på et

gerne vil er at sige at besiddes pistolen på et offentligt sted men uden tilhørende ammunition så forudsættes det at straffen i førstegangstilfælde vil stige fra en års

eller en rockerklub det må vi kunne give hinanden ret i

borgerlige side foreslår nemlig at så længe man er aktivt medlem af en bande eller

illustrere regeringens forslag i forhold til det

jeg høre ministeren hvor mange vil blive berørt af ministerens minimale justering i forhold til spørgsmålet

mennesker som laver kriminalitet og som vi i den grad tager afstand fra

intimiderende adfærd deres kriminalitet deres utryghedsskabende optræden

ramme cirka tusind hvor mange vil regeringens meget minimalistiske ændring af lovgivningen

er

i min verden forekommer de forholdsvis vanvittige

det ville være ganske absurd og meget meget mærkeligt hvis vi skulle gå ud og sige til både rockere og bandemedlemmer at nu har man ikke kunnet finde flertal for en skærpelse af den straffelov der kan give mulighed for

at man udviser kriminelle udlændinge

i samklang med de bemærkninger som har været

at det er et gammelt ønske fra venstre at man gerne vil tilbage til den tekst som jo altså bare ikke holder og det er klart at vi ikke kan gå tilbage til en tekst der ikke holder når vi

kriminalitet utryghed skyderier

der sørger for at få de her forhærdede kriminelle ind bag tremmer hvor de fleste af dem

vi som samfund har hånd i hanke med hvad folk render rundt og

og det vil sige at vi som samfund siger du får lov

men i den første tid

at sørge for at få hjulpet de her mennesker hen til en anden tilværelse end den de er

hanke med dem i længere tid

straffe mere flere og længere

her forhærdede kriminelle så synes jeg det er for nemt

af forslag i det beslutningsforslag som de fire

hvad er ministerens forsøg på at få de her mennesker til at være mindre på gaden

er nogen kriminalitet

også får en vej ud på et eller andet tidspunkt hvis de bliver klar til det det synes jeg også er interessant men jeg har ikke noget imod

eksempler på den slags kriminalitet de har begået og alligevel bliver de ikke udvist så har jeg forstået at ministeren ikke ønsker at støtte blandt

andet dansk folkepartis men også andre partiers

om at stramme udvisningsreglerne men hvis vi kan blive enige om at det vil være fornuftigt at smide nogle af de kriminelle bandemedlemmer

også ud fra at vi om ikke så forfærdelig længe vil se nogle initiativer fra regeringen der sigter på at gøre netop

internationale forpligtelser og det

hvis man har overfaldet andre mennesker selvfølgelig er der mulighed for at man kan blive udvist for det

skal udvises til så det er der muligheder for men domstolene benytter sig ikke af de muligheder derfor spørger jeg endnu en gang ministeren vil ministeren når ministeren ikke kan støtte det beslutningsforslag vi i folketingssalen så selv komme med nogle initiativer der sikrer at kriminelle udlændinge rent faktisk også bliver udvist

på gader og stræder i danmark kom nu

er det skal ske udvisning medmindre det er i strid med

for stemte otte og fyrre imod stemte syv og halvtreds

herefter er ændringsforslag nummer to af samme mindretal bortfaldet ønskes afstemning

nummer tre tiltrådt af udvalget det er vedtaget der er stillet forslag om at lovforslaget henvises til fornyet udvalgsbehandling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

lønkommissionen som har gennemgået de

forskellige lønstatistikker de har fundet frem til at det eneste kønsneutrale lønbegreb er det som de kalder for standardberegnet timefortjeneste vi ved at nogle virksomheder bruger et andet lønbegreb nemlig det som de kalder fortjeneste per præsteret time det bliver gennemgået med et eksempel af lønkommissionen i eksemplet ses der på to personer med den samme løn per betalt time den ene person har ikke fravær ud over ferie og har en beregnet fortjeneste per præsteret time på to hundrede og ni og tyve kroner den anden person har otte og tyve ugers betalt fravær under barselsorlov og tolv uger med barselsdagpenge fra kommunen men adskiller sig

ni hundrede og en og tredive kroner

i alle synes det er underligt hvis en person får en højere løn fordi hun går på barselsorlov men sagen er at lovforslaget indeholder det som man kalder metodefrihed for de enkelte virksomheder

det kan betyde at nogle bliver omfattet af lønbegrebet fortjeneste per præsteret time

hvor kun sf argumenterer mod vores ændringsforslag og det synes jeg er godt nok men når jeg har læst sfs betænkningsbidrag

de selv som forening i forvejen anvender det lønbegreb som også danmarks statistik benytter men lovforslaget indeholder metodefrihed også for hver enkelt arbejdsgiver så uanset hvad arbejdsgiverforeningen skriver

arbejdsgiver bruge det ikkekønsneutrale lønbegreb i forlængelse af dette skriver sf om vores ændringsforslag

risikere at bremse for for eksempel enkelte arbejdspladser der gerne vil arbejde med endnu mere retvisende lønbegreber

er standardberegnet timefortjeneste derfor synes jeg det er abstrakt når sf

jeg slutter afstemningen for stemte ni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

barselstillæg som uddannelsesparate modtagere af uddannelseshjælp og unge jobparate modtagere af kontanthjælp får ret til når de har ret til fravær ved graviditet barsel

i kontanthjælpssystemet i lovforslaget foreslås endvidere en række andre præciseringer samt rettelser i lov om socialpolitik og lov om aktiv beskæftigelsesindsats det foreslås at lovforslaget træder i kraft den første juli to tusind og fjorten men bestemmelserne om barselstillæg foreslås at få virkning

første januar to tusind og fjorten så der vil kunne ske en efterbetaling vedrørende en eventuel periode med ret til fravær ved graviditet barsel og adoption som den pågældende person

og på den baggrund vil venstre gerne støtte det

fremtiden kommer til at fokusere endnu mere på at give folk en chance for at få uddannelse og sikre at

ikke hænger fast i kontanthjælpssystemet men det er også klart at det var en meget stor reform og derfor har det vist sig nødvendigt at lave nogle tilpasninger efterfølgende for at sikre at der ikke sker noget som

at vi sikrer at man selvfølgelig har mulighed for at passe sit barn

og mødrenes skyld men jo også for hele samfundets skyld og fordi det ikke var det der var sigtet med reformen så vi håber at vi på det her område og på en række andre områder kan rette op og ganske som herre hans andersen

om en måned

håber vi at vi kan få rettet op på en beklagelig fejl som skete men det er naturligt at der skal tilpasninger til

i den forbindelse sker der også ændringer med aktivitetstillæg til unge kontanthjælpsmodtagere i særlige tilfælde hvor de også kan få aktivitetstillæg med det samme når der er nogle helbredsmæssige eller sociale barrierer vi vi skal ikke gøre det vanskeligere for de unge end det er i i forvejen

hjælpe dem med at komme ind i vores arbejdsfællesskaber vi har kunnet se

noget der sker af sig selv det er noget som vi bliver nødt til

her fra folketingets side så derfor er det

sig selv at når vi gennemfører en reform

få ryddet uklarheder af vejen

gør med det her lovforslag l en hundrede og tre og halvfems

gode socialdemokratiske kollega herre kollega herre jens joel har været oppe

hvad den præcisering blandt andet går ud på

kan der være behov for at man skal

i tillæg og derfor giver vi så mulighed for at udbetale et barselstillæg til unge der er

og der er så også andre ting som kan retfærdiggøre

det synes vi er en rigtig måde

det er jo rart at se at man på den måde erkender at man havde lavet en fejl i reformen og at det derfor bør rettes fra den første januar der er også nogle

måske ud over det der er nævnt kan nævne en mere fornuftig anvendelse af reglerne for hvornår de unge mennesker skal til samtale og at det

også tæller med når det skal opgøres om man har ret til et løntilskud hos en privat arbejdsgiver

havde afholdt sig fra at skamrose den her reform så jeg skal bare sige at den er vigtig ja men den er da bestemt ikke rigtig og det er jo en kæmpe misforståelse at tro at man frisætter de unge mennesker fordi man frigør dem for en væsentlig del af deres

lille men vigtige selverkendelse af

at man har lavet i hvert fald én fejl i reformen

også smitter af på alle de andre fejl man

en lavere ydelse end ellers men det vil så medføre at de i gennemsnit vil være kortere

længere tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed få

at unge mennesker får en større tilknytning til arbejdsmarkedet jeg indrømmer

set at man var gået videre at man havde rullet det ud så reformen havde berørt flere mennesker også dem over tredive år havde givet en endnu større beskæftigelseseffekt

jo forskellen på enhedslisten og liberal alliance vi har det syn på tingene at vi

kan acceptere at folk har en lidt lavere ydelse når de er på den imod at de så over en længere periode får en større tilknytning til arbejdsmarkedet og får højere livsindkomster og enhedslisten har

at det er vigtigt at man har høje ydelser

medfører at man er længere tid på de her ydelser

er at man helt systematisk og bevidst har frataget tusindvis af unge mennesker en væsentlig del af deres indtægtsgrundlag det var det jeg bad ordføreren

at begå en utilsigtet fejl i sin iver efter gøre noget godt og så helt målbevidst at gå efter at forringe livsgrundlaget for tusindvis af unge kontanthjælpsmodtagere ud fra en kæmpe løgn om at det skulle medføre en fastere tilknytning

hvor sympatisk nogen end måtte opfatte

langt flere mennesker vil være længere tid på offentlig forsørgelse og være længere tid væk fra arbejdsmarkedet med alt hvad det medfører af sociale problemer og det

diskuteret ordentligt undervejs min holdning til det er

og få det ændret det gælder selvfølgelig ikke mindst når vi har at gøre med menneskers forsørgelsesgrundlag

kontanthjælpen i allerhøjeste grad

den baggrund har jeg indstillet over for aftalepartierne at vi får rettet op på den skævhed der har været i vores lovgivning

som samtidig står over for den dejlige begivenhed det er at blive forældre

sige på aftalepartiernes vegne

vores kontanthjælpsmodtagere og modtagere af uddannelsesydelse selvfølgelig har lige så gode barselsvilkår som alle andre har derfor sikrer vi et barselstillæg

sygemeldte vil fremover i højere grad afspejle den sygemeldtes behov for støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet ressourcerne kan så fokuseres på de sygemeldte

få en længerevarende sygemelding

med reformen har vi været med til at sikre at sygedagpengemodtagere fremover bliver mødt af en tidligere indsats så vi giver mennesker ramt af sygdom de bedste muligheder for at vende tilbage til arbejdet

firehundredetusind personer

sygedagpengesystemet fremover vil sygemeldte allerede efter fem måneder skulle have revurderet deres ret til sygedagpenge i stedet for efter tolv måneder som ordningen er i dag

det lykkedes i forhandlingerne at få skabt en fast track løsning så virksomhederne

de dermed hurtigst muligt kan vende tilbage til virksomheden og til deres arbejde på den måde bliver arbejdspladsen i højere grad inddraget i

den sygemeldte sikkert tilbage i arbejde det er vigtigt for os at personer med livstruende sygdom kan koncentrere sig om at blive rask der indføres derfor en ny forlængelsesregel i sygedagpengesystemet den sikrer at personer med livstruende alvorlig sygdom som ikke kan

få forlænget deres sygedagpenge efter de gældende forlængelsesregler nu

uden tidsbegrænsning

nye aftale er det også lykkedes at sikre en mere fleksibel og digital sagsgang det vil gøre det nemmere for de sygemeldte kommunerne og arbejdsgiverne yderligere har vi valgt at se bort fra det relativt detaljerede forslag til model

sikre at virksomhederne ikke bliver

jeg vil gerne understrege at for venstre

med en tilbagevenden til arbejdsmarkedet for de mennesker der er ramt af sygdom det er det klare fokus vi skal have i vores

sætter vi netop fokus på den virksomhedsrettede indsats vi sætter fokus på at der skal sikres et bedre samarbejde mellem virksomheder den sygemeldte og kommuner

der var i i udspillet fra regeringen forslag om at den samlede model skulle koste penge fremadrettet for det offentlige den regning er nu blevet reduceret så når den her model er blevet fuldt implementeret

og fem og firs million kr og det øger også samtidig arbejdsudbuddet

vi har også aftalt med hinanden at såfremt

det her lovforslag der udmønter det forlig

med den nye forlængelsesregel vi nu laver

afgørende for venstre jo har været at hvis man

skal man koncentrere sig om

ikke som det er i dag risikere at miste sine sygedagpenge det

det med på mit spørgsmål jeg savnede faktisk den kendsgerning i ordførerens tale men så kan ordføreren måske lige forklare mig hvorfor skal der være den forskelsbehandling mellem syge mennesker jeg mener at enten er man i stand til at arbejde eller også er man ikke men her har vi altså to grupper nemlig nogle der kan få sygedagpengesats og nogle der må nøjes med en kontanthjælpssats i det såkaldte jobafklaringsforløb

været afgørende for os at hvis man ikke kan

nuværende regler så kommer man i et jobafklaringsforløb hvor fokus er

til for at komme tilbage på arbejdsmarkedet

at ingen syge i vores samfund skal ende uden en krone på lommen

med den økonomiske utryghed som varighedsbegrænsningen

første juli to tusind og fjorten vil den situation heldigvis ikke længere kunne opstå for langt de fleste af vores sygedagpengemodtagere vil den her reform ikke betyde de store ændringer de vil fortsat få sygedagpenge og blive forlænget på de samme vilkår som i dag

indtil deres brækkede ben er helet eller ryggen igen er klar

laver en forlængelse altså vi har

vi sætter en stopper for historien om dødssyge mennesker der mister deres indkomst mens de bogstavelig talt ligger til behandling på sygehuset

pårørende der ved gud har nok andet at tænke på men jo også for vores opfattelse af hvad der er ret og rimeligt og hvordan vi tager hånd om hinanden

vil det også betyde ændringer det er den gruppe som i dag så at sige ser frem til at ryge helt ud af systemet

som styrer mod varighedsbegrænsningen kan man sige det er heldigvis en mindre gruppe end det store flertal men det er en gruppe som ikke desto mindre har været hårdt ramt den

at de får en mere målrettet individuel indsats en tværfaglig indsats hvor vi tager udgangspunkt i hvad der skal til for

som man vil modtage efter fem måneder hvis man i det gamle system ville se frem til at ramme

men det er faktisk vores opfattelse at det vigtigste i den her situation er at komme ind og støtte op og lave en målrettet indsats for at sikre at de folk kommer bedst muligt tilbage på arbejdsmarkedet

det er dem som i dag lider af nogle diffuse diagnoser

at få sat fingeren på og som derfor heller ikke rigtigt får hjælp sygedagpengeindsatsen handler jo om meget andet end ydelser det handler også om hvor tidligt vi sætter ind og hvad vi gør for at hjælpe vores kollegaer tilbage på arbejde vi kan desværre se

komme i gang med behandlingen og hjælpen nogle steder kommer man først for alvor i gang når borgerne er

hverken afklaring eller indsats og vi skal sørge for at den hjælp kommer langt hurtigere

til den hurtigere indsats men også til en indsats hvor vi bruger flere midler

prioriterer midlerne i systemet et punkt jeg

at man ikke fremover skal kunne tvinges i behandling mod sin vilje den enkelte får mulighed for at sige nej til at komme på lykkepiller

blive underkastet rygoperationer uden at miste forsørgelsesgrundlaget altså uden at man kan trues med

frataget sine sygedagpenge det er i min verden fuldstændig afgørende at vi gør

det er grænseoverskridende at man kan tvinge andre mennesker med henvisning til økonomisk straf

på baggrund af det som herre hans andersen venstres ordfører sagde

det er jo også derfor at der på kort sigt

en investering i de her mennesker det handler ikke om at spare penge men det er selvfølgelig rigtigt at vi håber at det her kan betyde at man kommer hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet og at statskassen samfundet derfor på lang sigt vil spare penge men det håber vi altså primært af hensyn til de borgere som gerne vil tilbage

glad for at der er relativt bred opbakning om det her

vi har haft et godt forhandlingsforløb jeg ser

ordføreren forklarer mig hvorfor

at komme tilbage på arbejdsmarkedet og blive raske at man foretager en drastisk nedskæring af deres indtægtsgrundlag allerede efter

potentielt set ende i et sort hul hvor de ikke får en krone der siger vi at vi faktisk hellere

sikre at den ydelse man får som rigtigt nok er lavere men som er uden modregning

til gengæld kan den ikke udløbe så længe man er syg og så skal vi selvfølgelig også sætte ind med et jobafklaringsforløb altså en tværfaglig indsats hvor man tager udgangspunkt i hvad der skal til for at hjælpe netop

man forøger antallet af mennesker der mister deres sygedagpenge og som går væsentligt ned

så mangler jeg stadig væk svar på spørgsmålet hvorfor skulle denne nedgang i indtægt gøre at disse mennesker bliver hurtigere raske og hvorfor skulle den gøre at de får

men som i dag ryger i et sort hul hvor de ikke får en krone der kan man sige

en model hvor det kan lade sig gøre og det er rigtigt at det betyder at der er en gruppe som vil være på jobafklaringsydelse og forløb men det betyder sådan set og det har været det vigtige for os at man ikke længere som sandheden er i dag

kommer ned på at de skal have en afklaring efter fem måneder

medmindre de kan få en forlængelse efter de gældende regler og det er der rigtig mange der kan

og de vil selvfølgelig ikke rigtig mærke noget

fra to og halvtreds uger og så ned til fem måneder hvor der så skal ske en jobafklaring hvis ikke de får en forlængelse efter de

jo hørt debatten her og det er en forringelse

kontanthjælp der ikke er afhængig

forsørger og det kan de få i længere tid

sygedagpenge efter fem måneder

to tre fire fem år eller seks år

afhængig eller man mister sygedagpengene efter to og halvtreds uger

er der er så også lavet en ottende forlængelsesmulighed

og der er altså en uheldig sætning

jeg sendt over til beskæftigelsesministeren og ministeren har lovet

i teksten står at man kan

den sygemeldte har en livstruende alvorlig sygdom og så kommer de famøse ord der er begrundet tvivl om overlevelse og ikke som i dag kun tvivl om

efter fem måneder at sige til en kræftpatient jeg regner ikke med at

kan godt få forlænget dine sygedagpenge

ministeren har som sagt indvilget i

på den formulering så har vi

hvor den enkelte skal igennem en afklaring

kan vende tilbage til arbejdsmarkedet eller ikke

man skal have hvis ikke man kan vende tilbage til arbejdsmarkedet det er her hvor man kan få den forsørgelse der ikke er afhængig af samlivsreglerne eller

fast track systemet hedder det hvor man i samarbejde med arbejdsgiverne

komme hurtigst muligt tilbage

uden ydelsesmæssige konsekvenser

alle kan huske den her uheldige situation hvor patienter fik at vide

mister du din ydelse

vis form for utryghed som egentlig

egentlig at at vi har fået en udmærket aftale der vil hjælpe rigtig

der er selvfølgelig nogle skønhedsfejl i den som ministeren sagde under det tidligere lovforslag

vi selvfølgelig som forligskreds også

afklaret i udvalgsarbejdet og

snak om hvordan vi løser

og så de syge der må nøjes med en langt mindre sats kan ordføreren forklare mig hvorfor

fastholde den her forskelsbehandling og jo faktisk uddybe den ved at en gruppe

man en ydelse der svarer til kontanthjælp

noget med fjortentusind kr og jeg ved at sygedagpengene er noget med sekstentusind

er bare at hvis man mister sygedagpengene efter de to og halvtreds uger så

det kan man nu nu får man en ydelse der løber i flere år

af forsørgerpligten og jeg tror egentlig at mange vil foretrække at sige okay hvis vi er så syge at vi er havnet der så lad os da

mister ydelsen det tror jeg langt

at varighedsbegrænsningen på sygedagpenge

man ikke kan gå ned i indtægt så længe

men det gør enhedslisten jo ikke

klandre regeringen for at de ikke lever op til regeringsgrundlaget

man jo sige til regeringen at den her går ikke længere i må leve op til regeringsgrundlaget

så længe de fortsat er syge det indebærer også at

sygemeldte borgere der ikke er omfattet af de nuværende forlængelsesregler efter fem måneder begynder i et jobafklaringsforløb de pågældende borgere modtager en ydelse på kontanthjælpsniveau som er uafhængig af både ægtefælles og samlevers indkomst

formue det er vigtigt at pointere men spørgsmålet spørgsmålet om forsørgelse og sikring af forsørgelsesgrundlaget

bliver nødt til også at have fokus på den anden del og det handler

en tidlig og effektiv indsats

der indføres en ny forlængelsesmulighed der tager særlig hånd om de borgere der er ramt af

en livstruende sygdom de er fremover sikret sygedagpenge gennem hele sygdomsforløbet det synes jeg er

vigtigt at vi spænder dette sikkerhedsnet ud under disse borgere det er også vigtigt at få

i forhold til

ved at sikre dem forsørgelse

stoppe deres forsørgelse ingen af delene

se på selve indsatsen jobafklaringen samtidig med at vi sikrer en så fornuftig forsørgelse

det vi gør med det her forslag

på verden med samme lethed som jeg synes

samtidig med at man sikrer at der er den fornødne hjælp til dem der har mest brug for den er man nødt til

lever op til alle de krav vi stiller

taget deres indtægt fra dem og skabt endnu mere utryghed for den syge og vedkommendes familie det er en umenneskelig behandling som samfundet ikke kan være bekendt

slut fra den første juli i år

for sygedagpenge nu bliver ophævet det drejer sig om otte tusind titusind langtidssyge som årligt mister retten til sygedagpenge på grund af varighedsbegrænsningen selv om de som nævnt fortsat er syge og en del af dem havner som nævnt på

nul kroner i indtægt i det såkaldte sorte hul

at få den varighedsbegrænsning på sygedagpengene ophævet det er lykkedes med det forlig der er indgået og det er et stort fremskridt til gavn for mange langtidssyge i danmark en anden mærkesag for

villet rette op på nemlig at kommunerne

hidtil har haft ret til at true med at tage sygedagpengene fra syge hvis de for

ikke ville modtage elektrochok eller spise lykkepiller og det er jo helt urimeligt at kommunerne har kunnet gøre det der kan være alvorlige bivirkninger der for eksempel ved elektrochok være den bivirkning at man mister

mange mennesker men der er også nogle mennesker for hvem de betyder at risikoen for at begå selvmord absurd nok bliver forøget derfor mener vi i sf at

at man som syg på sygedagpenge kan afvise en behandling uden at man af den grund mister sin indtægt en tredje mærkesag for

en del kræftpatienter og andre med alvorlige livstruende sygdomme har hidtil været blandt dem der kunne miste deres sygedagpenge på grund af varighedsbegrænsningen

forbavsende at man kan tage sygedagpenge fra alvorligt syge mennesker som

jeg savner ord for hvor skrækkeligt det må være og hvor uretfærdigt det er

at disse alvorligt syge mennesker vores medborgere ikke fremover havner på nul

det kan vi selvfølgelig ikke være bekendt i den forbindelse mener jeg og

at det er et væsentligt fremskridt at det fremover bliver sådan at man hvis man skal falde ind i den kategori af alvorligt syge mennesker der kan få forlænget

blot skal have en erklæring fra sin læge vi ved alle sammen at de kommunale lægekonsulenter i en række situationer har spillet en meget negativ og uheldig rolle

det er en lægeerklæring fra den enkeltes læge som kommunen skal tage til efterretning punktum så er er der også blevet nævnt

på fuld sygedagpengesats eller om man har ekstra behov for hjælp og dermed skal på en lavere sats

det der ligger bag forliget er at fem og halvfjerds procent af sygedagpengemodtagerne fortsat vil få den fulde sygedagpengesats og fem og tyve procent den lavere til gengæld vil man så få en meget stor hjælp i form af en tværfaglig indsats også med en sundhedsperson fra

en kontanthjælpslignende sats men det er uden ægtefælleafhængighed

rolle om man har penge stående i banken det er selvfølgelig klart at sådan en ydelsesnedgang

var bedre altså at det ikke var sket at de skal have en ydelsesnedgang og det er da heller ikke oprindelig sfs forslag

jo mange synspunkter der skal bøjes mod hinanden

at forligspartierne vil holde særdeles skarpt øje med fra starten at det kommunale skøn ikke betyder at det pludselig bliver flere end fem og tyve

og det vil også være et brud på de forudsætninger som sygedagpengeforliget er indgået under men summa summarum sf stemmer for det her lovforslag

eller man er rask nok til at arbejde kan ordføreren bekræfte det hvis ordføreren kan det hvorfor medvirker ordføreren så til et lovforslag der medfører at cirka fjortentusinde og femhundrede mennesker mister

sygedagpenge cirka syv måneder før

i sf at der var nogen der skulle gå ned i ydelse men det er altså det som har været det praktisk mulige med de

jeg synes også at enhedslistens ordfører overser at en væsentlig

de der fjortentusind som vil komme på en nedsat sats

femhundrede kroner per måned før skat er mange gange bedre

at det skulle ende med en nedsat sats

eller vil du stå med armene over kors og så lade de skæve forhold fortsætte

som man sagde ved præsentationen af det her oplæg regeringsgrundlaget siger meget klart og jeg citerer regeringen vil afskaffe varighedsbegrænsningen på sygedagpenge i stedet vil regeringen styrke den aktive indsats det skete oven i købet under overskriften færre mennesker skal leve i fattigdom jeg tror ikke der er nogen i den her sal der er i tvivl om hvad sygedagpengene er syttentusinde og sekshundrede og otteoghalvtreds kroner om måneden i to tusind og fjorten

tilbyder syge syge mennesker efter fem måneder

og sekshundrede og niogfirs kroner for en enlig

tohundrede og tre kroner for en forsørger derfor må jeg konstatere at der er tale om et klart løftebrud det er der fordi man kunne have benyttet sig af det flertal man kunne få sammen med enhedslisten for at indfri det her regeringsgrundlag

den vigtigste er at man ikke nødvendigvis mister sit forsørgelsesgrundlag når sygedagpengene stopper men det korte af det lange af den her reform er

de syge selv der betaler for den forbedring og så for at gøre det meget meget kort det er jo det der er den afgørende forskel imellem sf og socialdemokraterne og

og det er der vores grundlæggende konflikt ligger med den her regering når den endelig vil indføre nogle forbedringer for de udsatte

skal de selv betale dem fordi man har underkastet sig en strategi der jo også er beskrevet i regeringsgrundlaget nemlig at udgangspunktet for regeringen er vk regeringens økonomiske politik i bredeste

den politik kender vi jo og den er desværre også blevet videreført i bredeste forstand det er en politik der går på at skattelettelser til de rige og de velbjergede til aktionærerne i de store virksomheder er vigtigere end velfærd

folk selv betale det er den grundlæggende konflikt som afspejler sig fuldstændig krystalklart i debatten om det her lovforslag enhedslisten har gang på gang tilbudt regeringen at sikre et flertal for det der står i regeringsgrundlaget men det har været vigtigere at lave forlig med højrefløjen hvor der sker en alvorlig stramning ved afkortningen af sygedagpengeperioden jeg har gentagne gange spurgt ordførerne

andre må nøjes med en langt lavere sats bliver de sidstnævnte dem der må nøjes med den lave sats

er ikke ydelsen altså en lavere ydelse der gør at folk bliver raske og der må jeg sige at herre jens joel jo sådan set var den der var mest ærlig af de ordførere der var her ja vi har lagt en præmis

hedder at det er de syge selv der skal betale for de forbedringer der ligger

for partier der repræsenterer arbejderbevægelsen at vi ikke køber en sådan logik men at vi er parat til at vende bøtten og sige det er på tide at det er de vellønnede de rige i det her samfund

der skal indføres og at vi også står ved de valgløfter vi har givet så med de ord tror jeg det er meget klart hvorfor enhedslisten på trods af de forbedringer der også findes i det

må stemme imod det

jo er endnu et eksempel på

modvirker den flotte målsætning der er i det her regeringsgrundlag nemlig at regeringen vil måles på om den er i stand til at mindske ulighed og fattigdom for hvis du i mange mange år og det er jo det der lægges op til her kommer til at gå på den såkaldte ressourceforløbsydelse ja så kommer du i risikogruppen

havne i fattigdom og jeg vil gerne

et stort spørgsmålstegn ved om de ressourceforløb og afklaringsforløb der lægges op til her

reelt bliver til noget for det er jo en anden barsk kendsgerning i det

mig at vide hvorfor man ikke betragter det som en

og ende med nul kroner på lommen det synes jeg faktisk burde tilsige at man

er om enhedslistens ordfører herre finn sørensen vil bekræfte

kan tage imod syge mennesker jeg tror jeg har skåret det meget godt og klart ud i pap

det er en forbedring for de her cirka

hundrede mennesker der i dag mister deres forsørgelse efter de nuværende regler det har

vi startet alle sætninger med vi har bare understreget

en opfattelse af at det er de syge mennesker der selv skal betale for sådan en forbedring hvilket de kommer til i det her

at vi har lavet en lille aftale

de beskedne rammer der var til rådighed dér lapper en smule på

mennesker med en meget lille arbejdsevne

eventuelt kan få nemmere ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet det er jo den her aftale om fleksjobbonus hvor vi

også tilfreds med vi skal bare lade være med at overvurdere den

der er kommet i arbejde jo ikke

og for det andet er der måske noget der tyder på at også den lille

relativt blive tilgodeset i forhold til at få et fleksjob er dem der har en bonus med

ordfører herre finn sørensen enig i at det er en forfærdelig situation at havne på nul kroner i indtægt

stort fremskridt for den

hvis man er forsørger og at det er væsentlig bedre end nul

man blev visiteret til en førtidspension eller til en anden permanent ydelse afhængigt af ens

eigil andersen og

det løfte kunne socialistisk folkeparti og de to nuværende regeringspartier have indfriet sammen med enhedslisten

fastholdes og som faktisk udbygges med det her lovforslag nemlig en forskel mellem den gruppe syge der kan få sygedagpenge og så den gruppe som må nøjes med en langt lavere sats forskellen mellem

at vi har en opfattelse af at det ikke er de syge selv

aftale set fra vores synspunkt er at man har et fokus der handler om en tidligere indsats en jobrettet indsats der handler om at få sygemeldte hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet

den efter vores opfattelse trækker i den rigtige retning i forhold til beskæftigelsen det er et lille skridt man forventer at den her aftale øger beskæftigelsen med en tusind syv hundrede personer set i forhold til at vi har ottehundredetusind danskere på offentlig forsørgelse

er det et lille skridt men dog et skridt i den rigtige retning det er ikke alt i den her reform som vi synes er lige godt det

ikke vores intention at der ikke skulle være nogen varighedsbegrænsning på hvor lang tid man kunne få en offentlig ydelse

noget af den retorik som også bliver fremført i salen her er enormt unuanceret det har jo altid været sådan

det altid været kunne ens ægtefælle ikke forsørge en eller kunne man ikke selv så var man berettiget til en kontanthjælp så det at sige at der var nogle der faldt i et sort hul er jo

en sandhed med modifikationer da

et godt princip at hvis man kan forsørge sig selv så forsørger man sig selv

lille skridt væk fra det i den her aftale og det er ikke noget af det som vi kan lide

understrege at aftalen er hegnet ind i den forstand at skulle forudsætningerne

er det aftalt at så skal pengene findes på sygedagpengeområdet det synes vi er

unuanceret at sige at det har været sådan tidligere

man bare kunne havne i et sort hul i den forstand at man ingen midler havde det står i vores grundlov at kan man ikke sig selv er man berettiget til at få

her tilfælde en kontanthjælp og det var man også før

at man forsørger sig selv hvis man har muligheden for det selv om det selvfølgelig er en svær situation

derfor synes jeg sådan set også og det skal være sagt til enhedslisten at det

jo ikke er sådan at man har fjernet

herre joachim b olsen gav udtryk for under forhandlingerne inden der blev indgået forlig

jeg vil gerne spørge liberal alliance om om man stadig væk mener

tror ikke der er nogen andre i mit

er en meget meget gavmild ydelse ud

et velfærdssamfund skal det være sådan

det er sådan og har altid været sådan at kan man ikke forsørge

det synes jeg bare er et sundt princip og det syntes socialdemokrater

at sygedagpengemodtagerne nu får en økonomisk tryghed under hele sygdomsforløbet det er helt afgørende for os at man ikke efter to og halvtreds uger bare

sygedagpengeperioden nu kommer til at følge perioden med sygdom al den stund at der efter fem måneder gives mulighed for forlængelse

har brug for en forlængelse det er også vigtigt at dem der ikke kan forlænges heller ikke væltes ud over kanten

overgår til jobafklaringsforløb

det giver sygedagpengemodtagerne et sikkerhedsnet

følger parallelt med de ressourceforløb der er lavet i forbindelse med førtidspensionsreformen og fleksjobreformen og det er også vigtigt at kommunerne tilvejebringe en individuel håndholdt helhedsorienteret

og ikke mindst rehabiliterende indsats

også meget optaget af at personer som er syge fra nu af skal

situation vurderet efter fem måneder

vil medføre at flere danskere vil komme i arbejde i stedet for at blive efterladt på offentlig forsørgelse

selv en kæmpe gevinst ved den her reform selv om en tidlig indsats

nu indføres en helt ny opfølgningsmodel med en indbygget mulighed for at kunne bruge sådan en fast track løsning for

kan få kommunen til at iværksætte en ekstraordinær tidlig indsats hvis der er risiko for et længerevarende sygdomsforløb på den måde

den her indsats komme i gang meget tidligere end ellers og det glæder vi os over

rigtig godt tiltag at prioritere dem der har hjælp behov og dem

de mest syge det er helt som det skal være ligeledes bifalder vi at der i lovforslaget eksplicit bliver lagt vægt på at indsatsen fremover skal tage udgangspunkt i den sygemeldtes behov i forhold til at vende tilbage til arbejdsmarkedet samtidig vil der med den her lov komme et opgør med bureaukratiet og en forenkling af systemet det indebærer bla

at de digitale muligheder skal udnyttes bedre

vil det for alvor gøre en stor forskel for os konservative

nye forlængelsesmulighed som sikrer at personer som har en livstruende

på baggrund af en konkret lægelig vurdering

tager aftalen altså særlig hånd om de borgere der er ramt af en alvorlig livstruende sygdom som eksempelvis kræft dermed lades ingen mennesker med alvorlige sygdomme i stikken

altså en god aftale for de syge som får et økonomisk sikkerhedsnet

en individuel håndholdt indsats

at komme af med varighedsbegrænsningen

bekymret ved at lade den varighedsbegrænsning ophæve

end i dag vi har diskuteret hvor mange byrder arbejdsgiverne må og skal pålægges

det lykkedes folketingets partier med undtagelse af et enkelt at lave en bred politisk aftale på

når det er bedst at man på trods af at man kommer med vidt forskelligt udgangspunkt og måske også en gang imellem ønsker noget forskelligt med det vi sidder og diskuterer alligevel kan enes om noget efterfølgende fremsætte lovforslag og få det vedtaget

rosen godt gået til folketingets partier jeg er glad for det lovforslag der ligger her

fremmest af den årsag at det grundlæggende er dybt urimeligt at mennesker der er sygemeldte og ikke kan arbejde kan opleve at stå i den uholdbare situation det er at miste et forsørgelsesgrundlag

diskutere metoden til at komme den

jeg står fuldt bag den løsning vi har valgt her

at gøre sig utrolig umage i forhold til at

andet i stedet har

potentielt at forlænge sygedagpengeperioder og det skal man da være påpasselig med derfor mener jeg sådan set vi har fundet

ingen skal stå med den usikkerhed at ens forsørgelsesgrundlag

fordi det er det deres sygdom tilsiger de skal selvfølgelig

det er derfor vi laver en ny ottende forlængelsesmulighed

for komme tilbage på arbejdsmarkedet

derfor har vi indført at man overgår til et jobafklaringsforløb er den ydelse høj nej det er den ikke

den svarer til kontanthjælp men den er bedre fordi der hverken er formue eller ægtefælleafhængighed

fordi en del af de borgere vi forventer vil overgå til jobafklaringsforløb er nogle af de borgere der i dag enten

af usikkerheden om om det er der man kommer hen langt de fleste vil få forlænget deres sygedagpenge efter den femte måned med det vi lægger op til og det er godt en mindre del af dem der har de lange sygedagpengeforløb vil overgå til jobafklaringsforløb

os nu alle sammen en fælles stor opgave i at sikre at de jobafklaringsforløb bliver så gode og målrettede som overhovedet muligt

behandlet så meget her i dag nemlig

af en læge for at kunne opretholde deres sygedagpenge jeg synes personligt det er grænseoverskridende at myndigheder kan frakende mennesker

sygedagpenge fordi de ikke ønsker eksempelvis at underlægge sig elektrochok eller brugen af antidepressiva jeg synes princippet om at ethvert menneske skal bidrage til sin egen helbredelse er fornuftigt det vil de fleste mennesker jo i øvrigt også gerne

ikke pludselig kan miste deres sygedagpenge og sproget skal understøtte den politiske intention og gør

en gentagelse af det tilsagn

så tosset endda at vi kommer i gang med

det er ikke noget mål i sig selv at vi skal have lange sygedagpengeperioder og jeg vil ikke påstå at jeg er i nærheden af at være læge

nok heller aldrig men jeg tror dog helt grundlæggende på at

i situationer der er svære

vi ved at en tidlig tilbagevenden til arbejdsmarkedet måske kun delvis er det der i

hvert fald for nogle kan være nøglen til at komme tilbage til det arbejdsliv som man måske har mistet på grund af sygdom det at vi nu laver en fast track model til dem hvor man allerede fra starten kan se at her bliver der måske tale om en langtidssygemelding

mig til at vi kan folde ud i fællesskab så endnu en gang

at vi på et område hvor vi startede så langt fra hinanden og har så grundlæggende

principielle uenigheder alligevel har kunnet nå hinanden og lavet en aftale der for rigtig rigtig mange sygemeldte vil være en forbedring i forhold til

og så ikke foretage sig andet i forhold til de syge altså ministeren skyder enhedslisten i skoene at vi ikke skulle mene at man skal foretage en øget indsats

helhedsorienteret sagsbehandling og alle de andre gode ting der er beskrevet her hvornår har enhedslisten givet udtryk for det synspunkt kan ministeren bekræfte at man sagtens kan igangsætte en tidligere opfølgning og en helhedsorienteret indsats uden at forringe de sygemeldtes indtægtsgrundlag og det sidste spørgsmål er hvordan vil ministeren sikre at der med hendes lovforslag rent faktisk sker en forbedring af indsatsen for

de sygemeldte jeg henholder mig til svaret i høringsnotatet hvor der står at der ikke er sat penge

der nu bliver brugt flere penge på den aktive indsats hvor er det godt i kommer tidligere i gang hvor er det godt med det tværfaglige

men men vi vil så ikke være med til den anden del af det

så bliver vi også nødt til at finde pengene dertil og vi kan ikke bare gå tilbage til altid at trække pengene fra de steder hvor vi har gjort det tidligere der skal også tænkes anderledes

det fine ved den model vi lægger frem her er

de mennesker har en livstruende sygdom

i dag kommer i klemme og samtidig får fremrykket indsatsen og får den gjort mere tværfaglig for dem der har behovet derfor

den indtægt man kommer til at have i et jobafklaringsforløb er høj

bedre at være sikker på at kunne komme i et jobafklaringsforløb med en tilhørende ydelse end at leve med den usikkerhed der gælder for

hurtigere igennem sygdomsforløbet så de bliver raske og kan komme i arbejde hvornår har enhedslisten givet udtryk

ministeren skød mig i skoene i sit tidligere indlæg så det vil

dokumenteret hvis vi skulle have givet udtryk for noget sådant jeg mener godt ministeren kan nå at svare på

kan bekræfte at man sagtens kan igangsætte en tidlig opfølgning uden at forringe de sygemeldtes indtægtsgrundlag og hvordan vil ministeren sikre at hendes lovforslag rent faktisk fører til en forbedring

til dem der har behov for det

det andet spørgsmål som er helt væsentligt

og som er helt relevant også at stille her i salen i dag nemlig hvordan vi vil sikre at det kommer til at ske det

jeg tror at alle de partier der står bag lovforslaget her

med meget meget stor interesse at det her bliver implementeret på den rigtige måde jeg vil bare måske afslutningsvis sige at alle vinder når man laver

det gør kommunens økonomi i øvrigt men det gør vi jo også som samfund

vi har mange sygemeldinger i danmark og

en aftale forslaget

følge for eksempel politikredsene det giver jo umiddelbart god mening

der er sammenhæng mellem politikredsene og

hvert fald enige med regeringen så langt at vi synes der er behov for at lave en reorganisering

når det er fuldt indfaset vi har dog nogle problemer med den her reorganisering det ene er at vi synes

også være en vis inddragelse af folketinget i

ind til i udvalgsbehandlingen

de enkelte arrester og fængsler der ændrer man på den fordeling og det kan på en række områder være fornuftigt men på en række områder kan det også være problematisk

afsoner for meget alvorlige forbrydelser der må jeg sige

en minister skal tage stilling til det er fornuftigt at der kommer nogle politiske øjne på en beslutning om at prøveløslade en morder for eksempel eller folk der er

skulle stramme op prøveløsladelser og vi frygter at

beslutning om prøveløsladelse

de her nye områder i en svær situation hvor man

der skal være nogle ledige pladser i fængslerne

mindre bekymret det er også noget vi vil dykke ned i

selv om man kan angribe det retssikkerhedsmæssigt synes

vi ingen problemer med men vi har altså et problem med de incitamentsstrukturer som man nu skaber med det her lovforslag

sidst men ikke mindst undrer vi os i venstre noget over

løser den problemstilling der er med folk der afsoner og som samarbejder med politiet der har vi

det er noget retsudvalget bredt har været interesseret i at

der samarbejder med politiet for

selv er dømt reelt bliver straffet for det efter venstres opfattelse skal de ikke belønnes

for at samarbejde med politiet og det bliver de reelt i dag fordi de kommer til at afsone i arresthuse der må jeg sige at

det er ærgerligt at man ikke får løst den problemstilling så det er også noget vi vil rejse i i udvalgsbehandlingen

fagligheden i centrum og understøtter erfaringsudveksling på tværs af institutioner for os socialdemokrater er det afgørende at medarbejdere i den offentlige sektor herunder kriminalforsorgen

og det understøttes

retten til at klage over alle afgørelser truffet lokalt lovforslaget betyder at adgangen til at klage over kriminalforsorgsområdernes afgørelser fremover vil omfatte afgørelser af mere indgribende karakter

en lang række afgørelser der træffes som led i straffuldbyrdelsen og derudover vil der også for nogle af de afgørelser der flyttes fra direktoratet til områderne ske en udvidelse af klageadgangen visse typer afgørelser vil dog ikke længere være omfattet

af med lovforslaget her er som nævnt at sikre en styrket kriminalforsorg gennem den

hvor der gælder retssikkerhed også for mennesker der sidder i fængsel som følge af kriminalitet det er vores klare vurdering at dette lovforslag ikke vil forringe de indsattes vilkår men gennem øget ensartethed i sagsbehandlingen vil styrke vilkårene samlet set

at takke ministeren for den tekniske gennemgang af lovforslaget som ministeren har tilbudt det er et kompliceret lovforslag og derfor

synes jeg også at det det er et rigtig godt initiativ at ministeren har inviteret folketingets ordførere

til en teknisk gennemgang

vil jeg sige ret dårligt samarbejde mellem politiet og kriminalforsorgen

bare høre om fru trine bramsen er af den holdning som fru trine bramsen har været tidligere nemlig at det må vi se på

og

dømt rockere og bandemedlemmer ved at deres afsoningsvilkår af hensyn til deres sikkerhed bliver væsentlig værre

påklages dog er dansk folkeparti enig med fængselsforbundet som i deres høringssvar skriver

varsom med hensyn til at ændre klageadgangen for tjenestemandsansatte disciplinærsager kan have en meget indgribende betydning for den pågældende tjenestemand det er også vigtigt at man sikrer en ensartethed mellem tjenestemænd ansat under samme ministerium for eksempel polititjenestemænd og fængselsbetjente

gerne kigge nærmere på under udvalgsbehandlingen med hensyn til reorganiseringen

jeg gerne knytte et par bemærkninger i flerårsaftalen er der aftalt to hundrede flere pladser til afsoning øget brug af alternativer til frihedsstraf som for eksempel øget samfundstjeneste øget brug af fodlænke og tidligere udslusning af udvalgte grupper sagen er bare at to hundrede pladser ikke er nok når tal fra ministeriet viser at der to tusind og femten kommer til at mangle tre hundrede og tyve pladser stigende til fire hundrede og

i to tusind og seksten det fremgår også af aftalen at der skal være en nultolerance over for indsmugling men i august to tusind og tretten kunne ekstra bladet berette hvordan fængslerne flød med mobiltelefoner så der i realiteten var fri tale bag murene vi har således endnu til gode at se virkningen af aftalens tretten

et middel til at få mere plads i fængslerne er jo at få hjemsendt udlændinge der sidder i danske fængsler selv om der sker noget på området

ske meget mere i to tusind og tolv

to og fyrre udenlandske indsatte i landets fængsler og arresthuse eller lidt mere end hver fjerde af de i alt tre tusind ni hundrede og halvfjerds indsatte og det koster statskassen fem hundrede og tres million kroner det er derfor at venstre dansk folkeparti liberal alliance og konservative har stillet forslag om at regeringen skal starte forhandlinger

samarbejdet om afsoning i hjemlandet en anden ting vi skal være opmærksom på er om medarbejdere i kriminalforsorgen fremover uden videre vil kunne flyttes

hvilket ikke er hensigtsmæssigt det vil vi ligeledes gerne kigge nærmere på under udvalgsbehandlingen overordnet set vil dansk folkeparti ikke spænde ben for at kriminalforsorgen kan reorganiseres og at klageadgangen kan begrænses og vi ser frem

derudover ændres der på klageadgangen for indsatte som er utilfredse med en afgørelse her må vi jo

at der altid er en balance som skal findes

indgreb indgreb

indsattes hverdag mens man kan sige at

mindre vidtgående indgreb ikke i samme omfang behøver

vi har fra radikal side imidlertid bemærket

som omhandler hvordan klagemulighederne fremadrettet ændres

men samlet set

radikale venstre kan bakke op om det her lovforslag som samlet set vil styrke

som vi her fra folketinget har bestemt jeg synes selv at det var en rigtig god flerårsaftale

som vi fik lavet og som blandt andet har sat mere fokus på uddannelse som har fået nedbragt belægget

i vores kriminalforsorg for det tror jeg er nøglen til at få mindre kriminalitet men en af de ting som vi jo også

i og den handler netop om at man skulle reorganisere

kriminalforsorgen der var tre linjer som ligesom beskrev det her store projekt og

opgaven i centrum den anden var bæredygtighed og nærhed og den tredje var effektivitet og kvalitet det var ligesom det der skulle

resultere i denne kraftige omstrukturering af kriminalforsorgen som vi nu ser men jeg synes at der er gode takter i at man prøver at samle noget af sagsbehandlingen jeg synes bare at man skal være opmærksom på at man stadig væk bevarer nogle ledelseslag ude

fordi jeg tror på at noget af det der virker er synlig og nærværende ledelse der er et enkelt punkt

vi nu skal have et udvalgsarbejde og det betyder også at sf i dag ikke har en endelig

og klar stillingtagen på det her punkt det er noget vi stadig væk vil

det ved at deres afsoningsvilkår bliver meget værre

det så er en forglemmelse om om sf vil

og jeg synes

skaffer økonomien til det det er i kriminalforsorgsforligskredsen sådan var det

også da venstre sad i regering

at det vil fortsætte med at være sådan under den her regering så jeg

dette lovforslag handler først og fremmest om at oprette decentrale enheder som samler alle kriminalforsorgens institutioner institutioner i nogle enkelte afgrænsede geografiske områder det vil sige at både fængsler arresthuse og kriminalforsorgen

i frihed som blandt andet håndterer afsonere afsonere i fodlænke og samfundstjeneste

samles lokalt under samme ledelse denne decentralisering finder enhedslisten overordnet positiv reorganiseringen skal skabe rum for effektiviseringer og her er det selvfølgelig vigtigt at det ikke er frontpersonalet betjente og civile medarbejdere der til daglig arbejder med

de indsatte der bliver sparet væk men at bureaukratiske lag og administrative arbejdsgange der skæres i

vi har også en forhåbning om at det både vil betyde besparelser og lettere beslutningsgange for de medarbejdere der til daglig kæmper med det at indsatte kan afsone deres dom og vende tilbage til et liv uden kriminalitet det er enhedslistens opfattelse at en decentral beslutningsstruktur vil betyde positive forandringer for kriminalforsorgen beslutningerne kommer tættere på den enkelte indsatte og ansatte og en samling af de mange forskellige enheder vil forhåbentlig betyde mere sammenhæng i afsoningsforløbet bedre videndeling og en bedre resocialiserende indsats i sidste ende og det kan vi selvfølgelig kun støtte forslaget indebærer dog også at klageadgangen afskæres i nogle tilfælde når der træffes beslutning om de indsattes vilkår på den lokale institution i dag kan alle afgørelser påklages påklages men med lovforslaget vil kun de afgørelser der vurderes som væsentlige være omfattet af muligheden for at klage til direktoratet det vil sige

indgreb af indgribende karakter over for den ansatte vil være mulighed for at klage dette skal efter lovforslaget fastsættes i bekendtgørelsesform som ministeren godt ved

har flere af aftalepartierne herunder enhedslisten udtrykt bekymring for dette element i lovforslaget af hensyn til de indsattes retssikkerhed enhedslisten er altså stadig ikke tryg ved at indskrænkningen af klageadgangen skal ske i bekendtgørelsesform det vil jo betyde at folketinget ikke

men at ministeren derimod egenhændigt kan ændre i klageadgangen formen for disse ændringer vil vi derfor fortsat gerne diskutere med ministeren i forligskredsen med henblik på at

finde en fælles løsning så dette lovforslag ikke bliver en kilde til gentagne spareøvelser via indskrænkning i klageadgangen for de indsatte jeg håber at ministeren vil bekræfte at bekendtgørelsen og indskrænkninger i klageadgangen vil være til drøftelse i forligskredsen inden vi er færdige med behandlingen af dette lovforslag som vi selvfølgelig helt overordnet

regeringen og en række andre partier

hvordan opgaverne skal løses inden for kriminalforsorgen det vil sige at man sørger for at de niveauer hvor opgaverne løses mest effektivt og mest rationelt

de fremadrettet skal være i stedet for at bevare strukturen bare for at

som en del af den her kriminalforsorgsaftale

man kan effektivisere lidt mere i den offentlige sektor men nu ved vi

område kan acceptere en procent

så starte med at rulle ud over hele den offentlige sektor og se hvad det kunne blive til måske kunne det blive endnu mere i fremtiden

været rejst og som jeg synes er meget relevant det er også noget vi har været

sådan set det er vigtigt at sige at der er en del

der i dag kan klages over som har så lidt indgribende karakter

der ikke er brug for at man kan klage

betrygget af de svar som vi har fået fra justitsministeren

sørge for at et afsoningsforløb

et lukket fængsel går til et åbent fængsel og måske ud til en pension eller fodlænkeordningen at

resocialiserende indsats så vi

når man dykker lidt ned i detaljen

vi under udvalgsbehandlingen have nogle spørgsmål

på praksis blandt andet i forhold til

det jo indtil i dag i hvert fald været sådan at det er selve justitsministeren der træffer den beslutning

det tror jeg ikke at vi er sådan helt trygge ved det er noget af det vi vil spørge ind til

det kan også være at der bliver behov for nogle præciseringer men den tid den glæde helt overordnet

hvis der kom en teknisk gennemgang af lovforslaget for

mange tekniske ting i det som jeg godt kan forstå at dem som ikke har været til stede på møderne i forligskredsen kan sidde og og have behov for at få klarlagt så

vil meget gerne tilbyde sådan en teknisk gennemgang

har ordførerne bredt over salen været inde på hvorfor det her er en god idé dybest set

i dag har en kriminalforsorg som fungerer meget

at de enkelte huse de enkelte adresser

egen måde at gøre tingene på og der mangler den røde tråd som jeg tror det var herre tom behnke

en indsats vi tilbyder den indsatte allerede fra man er varetægtsfængslet til man skal løslades

styrke områderne i kriminalforsorgen sådan at der bliver nogle fagligt stærkere kontorer hvor man kan udvikle hvor man kan sørge for at der er en bedre kvalitet i sagsbehandlingen for man sidder med flere af sagerne

sagt i gåseøjne og uden at sige noget grimt om nogen

har været mange forskellige adresser hvor man har siddet og skullet lave helt egne retningslinjer nu kommer der til at være lidt mere ensartethed igennem det

en højere faglig sparring fordi de her områder bliver lidt større men samtidig vægter man jo også at det

ude lokalt når det handler om de små beslutninger som er mindre indgribende altså der hvor man kender den indsatte og hvor man ved hvad det er for nogle omstændigheder man står i og derfor også tit vil kunne svare på hvad der vil være det rigtige at gøre i en given sag

en kriminalforsorg vi har i dag og hvordan den kan komme til at se ud

reorganiseret så vil det være en styrket kriminalforsorg som vil være bedre rustet til at kunne hjælpe med den største opgave

overhovedet har nemlig at arbejde for en positiv resocialisering for de indsatte så først og fremmest for de positive kommentarer

her lovforslag er et generelt lovforslag som omhandler den måde som kriminalforsorgen er organiseret på det omhandler ikke hvordan den enkelte afsoner sin straf så bare for at sige

er strukturen i hvordan man arbejder derude og ikke

en beslutning i forhold til den enkelte på samme måde

underlagt mig som minister og det ønsker

det er ikke fordi det er mig der er minister men fordi det er en

bedre mening samtidig med at direktoratet så kommer til at være underordnet

mig og ikke refererer direkte til mig

at der så vil være en mulighed for at kunne påklage afgørelser truffet af direktoratet det er så den mulighed man alligevel synes i nogle tilfælde skal begrænses

det giver bedre mening at man kan træffe beslutningerne ude hvor man kender den indsatte og hvor man kender omstændighederne end at det skal ske

et skrivebord på slotsholmen og den holdning deler jeg til fulde

sige at på trods af at der kommer den her begrænsning af klageadgangen

ikke direktoratet for kriminalforsorgen fra som tilsynsmyndighed at gribe ind hvis et område skulle have truffet en forkert afgørelse eller hvis der skulle være begået sagsbehandlingsfejl

trods af at strukturen nu bliver lavet om er det ikke sådan at

kan komme nogen og se en over skulderen og lige lave et ekstra tjek for at se om beslutningerne er korrekte

fortsat have mulighed for også at anmode kriminalforsorgsområdet om at genoptage en sag til en ny behandling

vil det her komme til at betyde en bedre og mere moderne kriminalforsorg som er

rustet til at påtage sig den opgave som den står over for nemlig at kunne hjælpe til og på trods af at man altså nu ændrer mulighederne for

er jeg bare slutte af med at sige at ministeren fortsat også vil kunne gribe ind

kan være ret fornuftigt at ministeren træffer beslutning i de her sager

det konkrete incitamentsproblem som den her nye organisering skaber nemlig at områderne som jo har ansvaret for at

i fængslerne også kan tage stilling til mange flere prøveløsladelser som

kan være en interessekonflikt mellem

vi sørge for ikke at prøveløslade nogen før de reelt skal prøveløslades anerkender ministeren at at man jo

er styr på flowet så undgår man altså er nogle der bliver tabt mellem to stole og i dag laver vi allerede handleplaner og starter når en indsat bliver varetægtsfængslet

så rykker til afsoning et andet sted så sidder der

følger op det kan altså organiseres langt langt bedre og ved at gøre det på den her måde

netop mulighed for i områderne at sidde og have klarhed over

mulighed for at flytte og hvordan man kan sørge for at afsoningen foregår så fleksibelt og så smidigt som muligt så der ikke opstår problemer med at få folk ind at afsone og så man kan få sat folk ind

til prøveløsladelser hvor man jo altså tager mere hensyn til kapaciteten

jo fair nok hvis ministeren ikke vil vil erkende den konflikt men men den mener vi i venstre

der så jeg vil godt spørge ministeren om det er helt udelukket at

vi vil nu at lave en mere ensartet praksis ikke en uensartet sådan som venstres ordfører sagde

til at sidde med flere sager og de fagpersoner som arbejder med det kommer til at kende sagerne

de kommer til at sidde med dem oftere

jeg giver først ordet til venstres ordfører herre mads rørvig

natur glade for i venstre og vi ser

ministerens forslag til at at udvide den den ordningen giver i dag mulighed for billig offentlig transport for seksten til nitten årige unge elever på ungdomsuddannelser og studerende ved videregående uddannelser

at de har søgt om og har ret til su lovforslaget her udvider adgangen til at få ungdomskort således at alle studerende der er indskrevet på en su berettiget videregående uddannelse bliver berettiget til ungdomskort uanset om de er berettiget til su eller ej det skulle endvidere bringe dansk lovgivning i overensstemmelse med

fjerde oktober to tusind og tolv i

om et juridisk notat fra fra ministeren om så vi lige er

lovforslaget indeholder yderligere en

nemlig foreslås at fjerne muligheden for at modtage befordringsgodtgørelse i perioder

undervisning der hovedsagelig er

og det kan jo virke fornuftigt ikke at give befordringsgodtgørelse til dem der ikke har behov for

gøre opmærksom på at venstre jo ikke er enig i i finansieringen

forslaget der jo er en del af det forlig der kom umiddelbart efter skandalen om betalingsringen hvor man tog leasingmilliarden fra fra bilisterne men eftersom det er

million kroner i indeværende finansår

kan venstre også godt finansiere dem inden for egne forslag

til su der får glæde af rabat til busser og tog men alle studerende der går på en videregående uddannelse det betyder at op mod syv tusind flere studerende får en billigere adgang til den kollektive transport og det synes vi fra

side er en rigtig god idé

stolte af at vi nu får mulighed for at udvide

som en del af lovforslaget afskaffer vi muligheden for at få kilometerpenge hvis man hovedsagelig følger fjernundervisning

det simple forhold at fjernundervisningen i sin natur jo netop er undervisning der ikke forudsætter samme behov for fysisk tilstedeværelse

ikke kræver samme behov for støtte til transport for den enkelte studerende disse studerende vil stadig væk være omfattet af rabatordningen til den kollektive transport som alle andre studerende er det

rimelig konsekvens også set i lyset af at der med fremdriftsreformen kom skærpede krav blandt

og det ville være en dobbelt skærpelse hvis man så også skulle miste sin billige transport fordi man var blevet så forsinket på studiet at man mistede sin su grundlæggende

understøtte unges muligheder for at tage en uddannelse og at fjerne eventuelle barrierer derfor er dette forslag også godt og specielt for dem der måtte have lidt længere til uddannelsesstedet bliver det sikret at de får rabatten så de

også tør gå i gang med uddannelsen der er et enkelt element som skurer lidt i mine ører

regeringen siger at vi er nødt til at få det her forslag hurtigt igennem fordi vi så lever op til eu kravet øv nu troede jeg lige at det var for gøre det rigtige

det er da også for dansk folkeparti den væsentligste grund til at støtte forslaget

og implementere det hurtigt så de studerende allerede efter sommerferien kan få glæde af rabatten men nej for regeringen handler det næsten som sædvanlig om at please

tak

studerende der går på en su berettigende videregående uddannelse men som ikke selv har ret

det gælder for eksempel studerende der er løbet tør for su eller ikke har søgt

og så gælder det også udenlandske studerende der ikke

men som går på videregående uddannelser

det mere fordelagtigt at vælge den kollektive trafik da dette også er det bedste for miljøet og klimaet

i dag styrker vi så de studerendes adgang til den kollektive trafik studerende er en gruppe som især fortjener bedre vilkår når det gælder transport mange studerende bor langt fra deres uddannelsessted og priserne på den kollektive trafik er steget markant i sidste mange år mange studerende har desuden svært ved at finde en bolig ved deres uddannelsessteder og de er derfor nødt til at pendle langt hver dag for at passe deres studier derfor er vi glade for at vi i forligskredsen har besluttet at udvide den nuværende rabatordning for de studerende og dermed give dem en håndsrækning vi mener at vi nye ungdomskort skaber en enklere og bedre rabatordning for de studerende som vil opleve den nye ordning som mindre bureaukratisk da vi sænker kravene og dokumentationskravene for at modtage rabat på den kollektive trafik det betyder også at en bredere andel af de studerende får adgang til rabat når de vælger at tage bussen eller toget til deres uddannelsessted forslaget har været i

seneste par uger og vi bemærker at det er et forslag som der er bred støtte til

seneste su reform jeg tror ikke der er mange mennesker der kan leve for fem tusind otte hundrede kroner måneden som en udeboende studerende får eller sågar de cirka ni tusind kroner om måneden hvis man tager su lånet med og det er jo altså før skat sandheden er jo at når først huslejen er betalt

der ikke mange penge tilbage til mad studiebøger tandlægeregninger og sociale aktiviteter og kunne man tilføje

sko og andre beklædningsgenstande derfor er det på sin plads at transporten bliver billigere for de studerende og at flere af de unge mennesker der lever med at måtte vende hver en krone

også får adgang til rabatten men helt grundlæggende skal vi huske at vi ikke løser det problem at de studerende ikke har penge nok at leve for ved alene at lave rabatordninger på den lange bane er vi nødt til at sætte suen

i enhedslisten støtter vi forslaget om at gøre rabatordningen afhængig af at den studerende er indskrevet på uddannelsen frem for af om den studerende får

forslaget om fjernstuderende og forslaget om begrænset rabat i juli måned som forringelser for de studerende

de her spørgsmål og hvis det fortsat viser sig

vi bede om at få delt lovforslaget op så vi kan stemme for den del der refererer til trafikaftalen hvor flere bliver berettiget til at modtage rabat så vi ser frem til opklaringer og videre drøftelse

at topskatteydere kan nå op på at betale en marginalskat på otte og tres procent også håndværkere og politibetjente kan komme op og betale topskat ved at fjerne topskatten kan vækst og velstand øges i danmark og de mennesker der lægger sig i selen og tager en uddannelse og går ud og bruger den kan få lov til at beholde flere af deres penge selv jeg tror grundlæggende på at det er en god idé at mennesker tjener penge og bruger disse selv jeg bryder mig derimod ikke om at vi skal sidde herinde og lege gepetto med de studerende udbetaling af støtte til befordring er en form for lommepengesystem der skal lære de studerende at staten er den glade giver det er ikke sandt de fleste unge mennesker arbejder ved siden af studierne og vi kunne også vælge at lade dem beholde nogle af de penge de tjener mens de studerer ved at lette skatten i bunden i

man ikke bør betale skat af de første syv tusind

hvis vi letter skatten i bunden sådan som vi foreslår vil studerende få flere penge

sig selv det giver luft i budgettet til et buskort eller en cykel grundlæggende ønsker vi et opgør med den formynderiske stat der indkræver og udbetaler penge i et væk skat er noget man opkræver for at give et sikkerhedsnet til gamle og syge og for at kunne skabe et sammenhængende uddannelsessystem at indkræve skat for derefter at give den tilbage som støtte til befordring af unge mennesker

er blevet omfavnet af den nuværende regering og videreført som ungdomskortordningen

studerende har mulighed for at have bedre adgang til

benytte billig offentlig transport til at nå frem til deres uddannelse og dermed få en uddannelse også selv om transporten for nogles vedkommende kan være en temmelig stor udgift i den forbindelse så vi synes

set at det her forslag andre overvejelser

kunne tage uddannelse og også langt væk sådan

man tager den uddannelse der er mest egnet til en den man

længst med og ikke nødvendigvis lige den der ligger henne om hjørnet

en udvidelse af ordningerne for netop

befordringsrabat for studerende ved de videregående uddannelser har været et stort ønske fra de studerendes side

et tema i høringssvarene gennem gennem flere år

en taknemmelighed tak til trafikforligskredsen som netop har aftalt at udvide ungdomskortordningen så ordningen fremover også omfatter studerende der går på en

men som ikke selv har ret til

til den persongruppe som er omfattet af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser

der er omfattet af lov om befordringsrabat

det er en lov der ikke kun omhandler retten til billig offentlig transport

muligheden for at få befordringsgodtgørelse til kørsel i egen bil de såkaldte kilometerpenge for eksempel

bliver studerende der er løbet tør for

su eller har undladt at søge

udenlandske studerende og gæstestuderende der ikke har ret til su omfattet af

for studerende ved videregående uddannelser samtidig

befordringsordningerne bragt i overensstemmelse med eu retten og det skyldes at når der alene

der ikke være tale om diskrimination af eu eller

i forhold til mulighederne for billig transport til og fra uddannelsesstedet

jeg skal med glæde levere et

juridisk notat til venstres ordfører herre mads rørvig om hvordan den østrigske sag er er pågået lovforslaget afskærer også

lovforslaget vedrører både uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser og studerende ved videregående uddannelser det synes jeg giver rigtig god mening formålet med fjernundervisning er jo netop at man kan følge uddannelsen

forskud på herre finn sørensens spørgsmål for antallet af sager hvor der er givet kilometerpenge til uddannelsessøgende som hovedsagelig er tilrettelagt som fjernundervisning er meget lille men de sager har

båret præg af spekulation når en uddannelsessøgende har været tilmeldt en uddannelse der ligger langt fra bopælen

meget ringe eller eller slet ikke eksisterende så vi mener at der har været indikationer for at den uddannelsessøgende

haft brug for at afholde de her udgifter efter de gældende regler har det jo så ikke været muligt at give afslag på kilometerpenge og det bliver det så nu når man

er tilmeldt en

har man jo kun et lille behov men det

kilometerpenge uddannelsessøgende som er tilmeldt uddannelser der hovedsagelig er tilrettelagt som fjernundervisning vil vil stadig kunne få billig offentlig transport gennem ungdomskortordningen

så som sagt fortsat

jeg skal først give ordet til uddannelses og forskningsministeren

bygninger til halvdelen af den bogførte værdi svarende til en

på cirka seks milliard kroner danmarks grundforskningsfond har

muligheder for at finansiere enestående forskning på internationalt niveau en evaluering af fonden fra

meget meget flot evaluering til at løfte dansk forskning og det er jo

tre milliard kroner til danmarks grundforskningsfond for med sådan et kapitalindskud vil fonden kunne fortsætte sit nuværende aktivitetsniveau og igangsætte nye forskningscentre i

en sådan overdragelse skal være udgiftsneutral for staten og det betyder at salg altså ikke vil skabe frie midler for staten det fremgår af universitetsloven da regeringen således har tilvejebragt et fremtidigt finansieringsgrundlag som vil kunne understøtte og også videreføre

at sammen med den fremtidige finansiering af danmarks grundforskningsfond så afvises

står nævnt noget med statsobligationer

noget som helst om finansieringen af de her tre milliard

kapitalindskuddet gives men selvfølgelig i de år

fondens udlodninger indgår jo også allerede som det er ordføreren bekendt og derfor indregnes de i de mellemfristede planer og finansieres således ved en løbende tilpasning af finanspolitikken det er fuldstændig rigtigt som

nævnte at likviditeten til overførsel af kapitalindskuddet sikres gennem udstedelse af

til gengæld for de her obligationer det kan godt være at det ikke er penge

bliver brugt senere hen og så er det måske en anden regering

skal stå for de lån men er det ikke rigtigt at finansieringen af de her tre milliard

vil det ske ved en løbende tilpasning af finanspolitikken regeringen har jo en

to tusind og tyve plan der skal sikre

og det vil selvfølgelig sige at når man når dertil skal det ske inden for

på ny låntagelse man har ikke

en sund og rigtig merudgift

folketinget svar på hvad er det så konkret der skal skæres bort for at kunne finansiere grundforskningsfonden det er jo ret relevant for at behandle

skal være udgiftsneutral for staten det betyder at salg ikke nødvendigvis vil skabe frie midler til staten herudover vil provenuet fra et eventuelt salg

skulle bruges til at nedbringe den gæld der er optaget i bygningerne det er også

for mig umiddelbart mening at de penge blot kan

regeringen agter

har givet sig til kende her også har mulighed for at at diskutere

er en proces i gang på vi godt tilslutte os i venstre det lyder egentlig fornuftigt nok

må nok også erkende at når vi sælger offentlige

statslige bygninger til overordnede statslig finansierede

det sjældent afstedkomme et stort provenu men det ændrer ikke

at det er lidt bekymrende at vi måske kommer til et punkt her hvor dette beslutningsforslag ikke kommer igennem

folketing er efterladt med en fornemmelse af at regeringen

to tusind og otte skød så mange ekstra penge ind i

det høje niveau

flot evalueret jeg vil egentlig

er også fordi vi er lidt usikre på det skøn der er lagt til grund men det ændrer ikke

at ambitionen om at sikre danmarks grundforskningsfond

tilslutter vi os fuldt og helt jeg noterer mig også at

meget frem til jeg vil blot sige at det jo ville gøre forhandlingerne for vores finansordfører og andre noget nemmere hvis det var sådan at vi kunne få angivet hvor man agter at finde sin finansiering

problemstilling at regeringen er ved fuldstændig at slippe

man finder finansiering inden man bruger pengene

at finde en finansiering til at fortsætte niveauet for den forskning som genereres fra danmarks grundforskningsfond og den nylige evaluering af fonden er jo overordentlig positiv og viser at grundforskningen bidrager positivt til den danske vækst

etablering af arbejdspladser i danmark gennem danmarks grundforskningsfond er det lykkedes at spotte forskningstalenter og projekter i en bred skare af forskningsmiljøer

jo netop derfor at det

at finde tre milliard kr således at fondens arbejde kan fortsætte på det nuværende niveau ti år ud i fremtiden og da der er tale om grundforskning

forudsætter det jo naturligvis at tidshorisonten er lang

glade for dansk folkepartis opbakning til regeringens målsætning og dermed velsagtens også opbakning til at finde finansieringen

en sådan finansiering foreslår dansk folkeparti at tilvejebringe ved at staten sælger de bygninger der

er det imidlertid ikke en øvelse der er lige så nem som den umiddelbart

da en eventuel overdragelse af bygningerne vil være udgiftsneutral for staten dermed kommer der ikke til at være et frit provenu som staten så kan investere til anden side og i dette tilfælde i danmarks grundforskningsfond

der ikke umiddelbart kan frigøres nye frie midler ved salg af bygninger

det ikke var krævet ind på hverken den ene eller anden måde

man stiller med i i forhandlingerne med de øvrige partier i folketinget er at man overlader det til os at anvise finansieringen

vi kan jo ikke under nogen omstændigheder være med til

det giver sig selv vi har ført en økonomisk ansvarlig politik hele vejen igennem

ikke vores politik så det lyder for mig som om

afventer at venstre eller andre partier skal komme til forhandlinger med regeringen og så skal vi fortælle hvor man skal finde finansieringen fordi regeringen åbenlyst ikke selv

os ud af krisen det var os den her regering der sikrede at vi har overholdt eus henstillinger

fører os helt og trygt ud af krisen

både befolkningen og venstres ordfører være tryg ved at den her regering også vil anvise finansiering til det vi har foreslået

vi har jo en finansøkonomisk

og det er klart at finansieringen af grundforskningsmidlerne

hvor er den anvist henne hvordan er den beskrevet

eneste jeg kan se er statsobligationer og i mit hoved er statsobligationer lån

det andet lyder lidt som om vi så skal finde ud af at afdrage de

statsobligationer over tid inden for budgettet ja

men det er altså en ekstra lånebyrde som vi så påtager os så jeg bliver nødt til at

handler om optagelse af statsobligationer og så var det

om vækstinitiativerne som ministeren også redegjorde for

regeringen

finde flere penge til grundforskningsfonden

kan fortsætte ti år mere

df har lagt frem her i beslutningsforslaget ikke som ministeren allerede har været inde på

kan man ikke bare sælge bygningerne og bruge pengene til grundforskningsfonden så dermed kan radikale venstre

forskellige muligheder når man skal finansiere noget i den størrelsesorden man kan låne pengene det er vi imod i venstre

det skal lykkes for os at vi går ind og siger at vi vil give den garanti

skal bestå af dens egen egenkapital så den selv kan disponere og sådan at det er det lovgrundlag som

ikke kan bruges til alternativ finanspolitik det er derfor det er livsfarligt for enhver fond at komme ud i

sidste gang projekter i to tusind og femten

penge at gøre med så derfor vil jeg da egentlig gerne vide om

så fonden kan vide at de har dem

det sådan et eller andet med at vi finder dem via tilpasninger fremadrettet

og det er vi jo fordi den her regering fører en

ind i vækstplanen at vi vil finde finansieringen til grundforskningsfonden så glæder jeg mig til at i også møder op til forhandlingerne og tager jeres ansvar sådan

og så ikke have finansieringen klar

at finde de her penge så er vi da kommet et lille stykke eller

det er vigtigt at grundforskning i danmark har en ordentlig finansiering og det vil vi gerne være med til at sikre men måden som dansk folkeparti i dag foreslår at finansiere grundforskningen på kan vi ikke støtte dansk folkeparti foreslår at københavns universitet skal købe

skal finansiere grundforskningen vi mener ikke at landets største universitet skal ud og lege boligspekulant på ejendomsmarkedet og eje en bygningsmasse i den størrelsesorden

vi mener at universiteternes ledelser skal bruge deres tid på at sørge for god forskning god undervisning et godt studiemiljø og holde deres fokus der ud over det

har universiteterne allerede nu mulighed for at overtage deres bygningsmasse ifølge universitetsloven vi mener ikke

skal tvinge københavns universitet ud i et forhastet opkøb af deres egne bygninger for at finansiere grundforskning sf kan derfor ikke støtte

derfor er vi ligesom dansk folkeparti bekymrede for fondens finansieringskilde og om den er ved at tørre ud men i enhedslisten mener vi ikke at løsningen er at lade københavns

med denne selvejemodel fra gymnasieområdet eller for den sags skyld fra nogen andre steder i uddannelsessystemet

universitetet eller de studerende der skal læse der dertil kommer

grundforskningsfond er alt for vigtig til at afhænge af bygningsværdi og provenu vi skal i stedet tage ansvar for grundforskningen ved at prioritere den politisk

vi også i enhedslisten glade for at regeringen vil prioritere det i sin vækstplan lige præcis det mener vi vil være rigtig godt at prioritere og vi håber at regeringen vil holde fast i det

i enhedslisten støtter vi altså ikke

til de ressourcer der knytter sig hertil nogle universiteter

det ikke der er nogle der ønsker det og andre ønsker det ikke

er der tale om en dobbeltadministration staten har sin egen bygningsadministration mens universiteterne også må bygge deres egen op

jo er her der er konkret viden

vi er glade for den del handler om at

hen går ind på nuværende tidspunkt og adresserer

grundforskningsfond det mener vi

så uagtet at vi måske ikke ville have udformet det præcis på den her måde

alle dele af beslutningsforslaget og

finde det nødvendige provenu og dermed give danmarks grundforskningsfond en sikkerhed for at vi har pengene

vi drøftede det her forslag meget frem og tilbage og som også andre har været inde på

er vi heller ikke helt sikre på om det er en

model med det her salg af bygninger vi er meget optaget af at københavns universitet jo er interesseret

vi er egentlig en lille smule forundret over at det har taget så lang tid som det har men vi håber

om de to ting lige skal

at debatten er ualmindelig relevant hold da op regeringen har lovet og jeg blev så glad

regeringen ville sikre grundforskningen

tja hvis ikke vi kan finde pengene og finder ud af hvordan vi

her under forhandlingerne blevet inviteret til

den borgerlige oppositions side det er nok i virkeligheden den mest saglige og sikre finansieringsanvisning regeringen er kommet med indtil videre

at bede os andre om at komme med noget ansvarligt

det der med at der er anvist finansiering

overdrive det handler mere om at regeringen har

det håber vi så i al beskedenhed at regeringen gør

hvis regeringen inden de fremlagde store forkromede pakker hvor de

hvor man skulle finde de penge det ville helt sikkert gøre finanspolitikken noget mere sikker

noget mere sikre på at regeringens gode pæne og rare ord er andet og mere end det

konklusionen vel i dag at grundforskningen kan konstatere at der heldigvis er en ansvarlig opposition

at den ansvarlige opposition snart kommer til

input til den siddende regering så regeringen

kunne forvalte den borgerlige politik

at det kan lade sig gøre at leve op til regeringens målsætning

at opleve regeringen på slap line og i julemandshumør på den her måde

til at man på den måde kan skalte og valte med løfterne og stå heroppe og sige ja det kunne vi godt tænke os

regner vi med at de fremtidige regeringer og de fremtidige generationer tager sig af at finansiere sådan spiller klaveret ikke vi er nødt til at finde finansieringen inden vi kan love noget som

med det her beslutningsforslag med andre metoder men i hvert fald skal det

godt det er lobbyarbejde men for mig at se

ting i det politiske system kan tage meget lang tid fra starten hørte jeg fra alle sider

og gentagne gange over for forskellige ministre og hver gang har jeg fået svaret at det naturligvis er noget vi skal have løst

kan ikke lige være i den her sammenhæng det er ikke akut lige nu og hvor skulle vi for øvrigt finde pengene

så jeg oplever og det oplever jeg også i dag at alle er enige om at danmarks grundforskningsfond er en stor succes i dansk forskning

blev bekræftet af den evaluering der kom lige før jul så det eneste

med forslaget om at finde tre milliard kroner til fonden dejligt tænkte jeg omsider handling bag ord

i hvert fald en bekræftelse af at der skulle gøres noget så prøvede jeg at kigge lidt i

der står en side om finansiering

godt se på ministeriets hjemmeside at der står noget om statsobligationer det er jo det samme i hvert fald i min verden som at sige

være med at tænke på den kampagne som man godt kan kalde det hvor regeringen igen og igen efterlyser dansk folkepartis finansiering af de forslag vi har ytret

i alle mulige sammenhænge og i den sammenhæng

jeg forstået at når man taler om finansiering i den ansvarlige regering handler det om at bruge af penge man har men

så forstå at det at optage lån er en del af en ansvarlig finansiering i regeringens øjne det gør da mange ting meget lettere om man så ikke ønsker helt at være ved det når man så ikke også nævner det i sin beskrivelse

kan jeg så være usikker på

så grundlæggende har vi fundet ud af i dag at vi

grundforskningsfond skal have penge

det er vigtigt at finde dem fra borgerlig side

har der været en bred opbakning til

det er så vigtigt at vi rigtig gerne vil være med til at finde dem det vi bare har efterlyst er at når man fra regeringens side faktisk er kommet

vil lægge tre milliard kroner i fonden

hele skal hænge på om vi kommer til en forhandling og kan finde de penge vi vil gøre vores bedste for det men det havde da været dejligt om regeringen havde haft nogle penge at gøre

så har der været kritik af det forslag

jeg skal ikke kunne sige præcis hvad provenuet måtte blive men men i min logik

det handle om at hvis københavns universitet får lov hvad de jo har ret til ifølge universitetsloven

nøjes med at bruge milliarden til det men under alle omstændigheder skal københavns universitet i hvert fald erlægge et eller andet beløb for de her bygninger som

det burde der være et lille provenu i men man kan sige at det der selvfølgelig også er vigtigt for

dansk folkeparti i den her sammenhæng er på den ene side at vi finder penge grundforskningsfond hvor de kan findes og på den anden side at vi arbejder videre med at sikre muligheden for selveje for københavns

er jo lidt paradoksalt at de har bedt om det her selveje

år siden og har fået at vide at de muligvis kan få en

det tager åbenbart meget meget meget lang tid at finde ud af hvordan man vil leve op

til det krav de har om at få pengene men

bare atter en gang sige tusind tak for debatten og så vil jeg håbe at regeringen vil fortælle os hvor de her penge kommer fra så hele opgaven ikke ligger på os

men

er erhvervs og vækstministeren

eurolandene at overholde tidsplanen så det styrkede banksamarbejde starter med tilsynsdelen i november to tusind og fjorten

dansk side tilfredse med at ikkeeurolande der ønsker det kan deltage i det styrkede banksamarbejde i forhandlingerne arbejdede regeringen med støtte fra et bredt flertal i folketinget for at der i så høj grad som muligt blev sikret lige vilkår for eurolande og for ikkeeurolande der ønsker at deltage og det er i vidt omfang opnået vi arbejdede også for at regelsættet uden for og inden for det styrkede banksamarbejde er det samme det er vigtigt

bevarelse af eus indre marked og det er også i høj grad opnået denne forhandlingsstrategi er valgt for at holde alle muligheder åbne da vi jo netop ikke har taget stilling til om danmark bør deltage i det styrkede banksamarbejde eller ej

med beslutningsforslaget foreslår dansk folkeparti at der skal afholdes en folkeafstemning inden danmark tilslutter sig det styrkede banksamarbejde og som jeg netop

har regeringen endnu ikke taget stilling til

derudover er justitsministeriet også i gang med en vurdering af om en deltagelse

baggrund af de undersøgelser og de analysearbejder som stadig væk er

regeringen på nuværende tidspunkt som sagt ikke tage stilling til

hvorvidt man vil deltage i et banksamarbejde eller ej endsige afholde en folkeafstemning eller ej og derfor

om man vil deltage i

de danske banker og de danske finansielle forhold også

indgår jo alt sammen i analysen

at skulle tilslutte os såfremt vi ønsker at gå ind i det og der er regeringens

forslagene om et fælleseuropæisk banktilsyn og afviklingsmekanisme blev fremsat stillet os positive vi er positive

nationalbankdirektøren lars rohde har påpeget at bankerne i en bankunion vil få en konkurrencefordel sammenlignet med de europæiske banker som står uden for bankunionen da et medlemskab vil blive opfattet som en slags kvalitetsstempel lige konkurrencevilkår for danske virksomheder

selvsagt noget vi tager ganske alvorligt i venstre og vi er derfor opmærksomme på nationalbankdirektørens vurdering samme nationalbankdirektør har også meget præcist sagt at bankunionen er at sammenligne med en fælleseuropæisk forsikringsordning og i den sammenhæng skiller danmark sig altså væsentligt ud da de danske banker og ikke mindst den største

de danske bankers konsoliderede aktiver er knap fire gange større end det danske bruttonationalprodukt og danske bank alene har altså aktiver der er dobbelt så store som danmarks bnp sagt med andre ord hvis den danske banksektor

ryger den danske økonomi med da det vil være umuligt at holde hånden under vores meget store banker derfor giver en fælles forsikringsordning mening når vi i venstre stiller os positive over for dansk deltagelse men

har taget endelig stilling skyldes det at vi ønsker at afvente resultatet af den stresstest af

som skal gennemføres til efteråret vi skal kende kvaliteten af de banker der er med i bankunionen inden vi siger ja til dansk deltagelse

vi undgår ubehagelige overraskelser derudover

vi bedt regeringen udarbejde en redegørelse som afdækker hvad de præcise konsekvenser for dansk deltagelse vil blive hvad er konsekvensen for den danske banksektor hvad med realkreditten og hvordan er

stilling som ikkeeuroland disse spørgsmål skal vi have klart svar på så vi kan tage en ordentlig debat om bankunionen

dagens beslutningsforslag og ønsket om en dansk folkeafstemning virker det lidt som om

lad os nu lige tage en grundig debat om bankunionen og om hvorvidt vi overhovedet mener

jeg har opfordret regeringen til at tage initiativ til med udarbejdelsen af en redegørelse viser det sig så at vi har et flertal

det venstres holdning at vi skal følge grundloven og så skal vi have en folkeafstemning hvis der er tale om suverænitetsafgivelse og der ikke er

vi kan derfor ikke støtte dansk folkepartis forslag da vi i venstre mener at det mest rigtige er at følge danmarks riges grundlov

og sige at deres ordfører desværre ikke kunne være her men de synes at det

adskillige gange og i meget lang tid i europaudvalget hvor vi jo netop har gået

jo også givet mandat i europaudvalget det har de konservative i øvrigt også til at lave forhandlingerne vel vidende at man senere kunne sige ja eller nej men hvad er det helt præcis ordføreren mener

men jeg mener slet ikke at vi er færdige endnu vi mangler altså den her redegørelse fra regeringen

hvad konsekvenserne vil være for danmark ved at være med her og så mangler vi frem for alt den stresstest der også blev

så vi ikke risikerer at købe katten i sækken jeg synes det er vigtigt at have de her punkter på plads inden vi tager endelig stilling men vores sådan umiddelbare tilgang til det her er

det skal jeg ikke

hvis noget så vigtigt som om vores banker skal lukkes eller reddes hvis noget så vigtigt som om vi skal bruge milliarder udeomkring i europa på at redde andre landes banker

ikke noget som som man faktisk godt kunne sige at danskerne

spørges om og kunne man ikke godt forestille sig i fremtiden at danskerne kunne blive en lille smule knotne hvis de skulle ud at bruge milliarder af statskassens kroner på at redde en cypriotisk bank uden at de var blevet spurgt ved

er kommet med sin redegørelse på området så lad os få debatteret de her ting ordentligt inden vi kaster os hovedkulds ud i hvad der skal til folkeafstemning og hvad der ikke skal til folkeafstemning

øvrigt ganske udmærket at man sendte ef pakken til folkeafstemning i sin tid

den her bankunion vi står lige over for et

at tale om røde linjer men

en rød linje har vi danmarks riges grundlov

sektor igennem år havde fået frit spil

jo også i den finansielle sektor en evig jagt på den sidste marginalgevinst det

store dele af finanssektoren ud på en ekstremt risikabel færd konsekvenserne af den kender vi jo alt for godt tusindvis af job er gået tabt i den private sektor og her i folketinget ja da det gik vildest for sig arbejdede vi dag og nat med at vedtage enorme bankpakker

der er vedtaget finanslov efter finanslov

skal man ikke gøre alt for at

at det vanvid vi så i visse dele af den finansielle sektor

set den at selvfølgelig vi gøre hvad vi kan for at vi ikke igen står i en finanskrise som den vi oplevede

årene to tusind og otte og to tusind og ni og som vi altså stadig væk mærker konsekvenserne af den dag i dag derfor mener socialdemokraterne

helt grundlæggende at det er rigtigt at styrke det europæiske samarbejde om bankerne hvad angår tilsyn og kontrol men også at det sikres med den model som ligger nu at det i fremtiden er bankerne selv som kommer til at betale regningen

som de har været med til at skabe

vi allerede nu skal tage initiativ til at afholde en vejledende folkeafstemning om

stilling til om danmark skal deltage i et nyt europæisk samarbejde

uklart om der overhovedet er tale om suverænitetsafgivelse det vurderer justitsministeriet lige i øjeblikket og den vurdering er selvfølgelig værd at vente på er der ikke tale om

set at de her spørgsmål er spørgsmål som bliver behandlet i folketinget fuldstændig efter de normale spilleregler for den slags forslag grundlaget for

er jo som sagt også forhandlet på plads i eu i

tilslutte sig det og jeg synes faktisk at det har været fint i den her proces at der har været en meget bred politisk opbakning i folketinget til den forhandlingsstrategi som regeringen

stilling til om vi skal være med eller ej vi afventer blandt andet redegørelsen fra justitsministeriet

at der på det grundlag er grundlag for

de forhandlinger vi har haft om hvordan man kunne redde redde bankerne fra at gå nedenom og hjem og dermed sende endnu større chokbølger ind i det danske samfund

det der får mig til at sige at det er

en ganske udmærket model vi synes at

ikkeeuroland skal benytte os af den mulighed der er for træde til men det er helt sikkert noget

være med til at stabilisere den den finansielle sektor og det er meget vigtigt vi har set konsekvenserne hvad der kan ske

men men bare sagt i al beskedenhed jeg tror det er vigtigt at der er et fælleseuropæisk øje på

når man ser på deres samlede økonomi og deres interesser og

meget godt at man har et fælleseuropæisk øje på det man kan se hvad der kan ske hvis der ikke

er en stor beslutning det er et stort projekt

jo også med vilje et stort projekt fordi

og halvtredstusind arbejdspladser i den private sektor i de år hvis vi kan samarbejde tættere om at undgå det i europa

i lyset af at vi har haft en kæmpestor finanskrise og at vi kan få det igen

den slet ikke kan og skal danske skatteborgere og statskassen så være garant ikke bare

jo det som vi forholder os til i enhedslisten vi siger nej jeg synes bare det er underligt at socialdemokraterne ikke kan danne sig en klar holdning og sige om man vil

vil være i stand til at sikre at risikoen for at vi havner i noget af det vi så i to tusind og otte og to tusind og ni

bliver minimeret at fokus er på kontrol og tilsyn og at bankerne selv skal betale regningen og det er der hvor min kæde i hvert fald hopper af jeg

ikke vil være med til at sikre at det ikke er skatteyderne men

det er

en del af den debat vi skal have om det her spørgsmål også men der er

og to tusind og ni og ti igen og vi skal sikre at

er analyser undervejs der skal afklare

vi har analyser undervejs der skal bore ud hvad konsekvenserne

tæt på et europaparlamentsvalg men det er jo bare en lille sidebemærkning til dem der undrer sig over at vi har debatten nu der

sige at at

at vi ikke kan svare fuldstændig klart før vi har svaret på det vi undersøger men helt overordnet bakker

med til at stabilisere de finansielle markeder og sikre at eu ikke igen havner i en gældskrise vi synes det er godt at der kommer mere tilsyn og kontrol

er meget vigtigt at det i stedet for skatteyderne bliver bankernes aktionærer og kreditorer og banksektoren selv som kommer til at bære omkostningerne ved

forhindre en gentagelse af den onde cirkel vi så mellem svage banker og svage offentlige finanser som jo netop prægede de senere års gældskrise

er endnu ikke færdige med at vurdere om danmark skal tilslutte

for tidligt at diskutere en eventuel folkeafstemning noget af det vi kigger på

i øjeblikket er selvfølgelig forholdet til den danske realkredit det er meget vigtigt for regeringen at sikre at vi kan passe på det gode danske realkreditsystem der giver alle danskere meget meget billige lån

vigtigt for os at det bliver bankerne der selv kommer til at betale og ikke skatteyderne det er vigtigt for os at små og store lande er ligestillede i samarbejdet og det er også vigtigt at eurolande og

interesse i

er for eller imod en bankunion så jeg synes da egentlig at

være med eller ej dernæst er der tale om en suverænitetsafgørelse det vil da give os en meget bedre debat

de mennesker der sidder og ser den her debat meget mere det vil da også være en bedre måde at involvere dem på jeg tager den meget

gerne igen men jeg synes også man skal være ærlig

i de her diskussioner så nogle gange må vi jo også påtage os vores ansvar

gøre det inden for grundlovens rammer og det er det vi i øjeblikket

at uddybe i forhold til en bankunion

vil der være tale om en suverænitetsafgivelse hvis vi tilslutter os

vi beder bare i al mindelighed om at vi får

er vigtige nok til at spørge den danske befolkning om

så jeg synes sådan set det er vores ansvar herinde at respektere det danske demokrati som jo handler om at hvert fjerde år har befolkningen mulighed for at vælge de politikere de mener kan varetage landets interesser bedst muligt og så skal man hvis der er tale om suverænitetsafgivelse inden for grundlovens rammer selvfølgelig afholde en folkeafstemning og spørge befolkningen og så bliver de spurgt hvert femte år når der er europaparlamentsvalg hvem de synes skal repræsentere dem i eu

er min erfaring at eu politik meget sjældent bliver diskuteret typisk fordi unionspartierne ikke ønsker det

at danskerne jo ofte netop i eu spørgsmål er dybt uenige med de partier

somme tider i hvert fald

til et folketingsvalg men det det synes man altså er helt i orden

rejse frit rundt i europa uden at skulle have vores pas frem det er til gavn for danskerne at man kan blive behandlet i et andet land

man får lavere roamingpriser fordi eu lægger pres på teleudbyderne og laver regler det er til gavn

der er rigtig mange ting er til gavn for danskerne

når vi kører det hele op i tekniske og meget komplicerede debatter

at eu faktisk giver os rigtig rigtig mange muligheder og fordele fordi vi er et lille land og fordi vi får meget indflydelse ved at være med

fonden skal indeholde fire hundrede og ti milliard kr som eus største banker selv skal indbetale at holde hånden under sig selv som sektor

at vi afkobler forbindelsen mellem banksektoren og skatteyderne når banker

at have internationale aftaler hvor bankerne stiller med de midler der skal til for at hjælpe eller afvikle nødlidende banker

for lokalbefolkningen i det pågældende land

hvem der overvåger bankerne

til såkaldte nationale banker

på kravene og få flere penge ind i fonden

diskussion om de finansielle supermarkeder og deres opbygning almindeligt udlån forsikringsvirksomhed og spekulation bør skilles ad

at vi kan gøre det i fremtiden

når det drejer sig om store spørgsmål netop omkring

en uoverensstemmelse mellem hvad borgerne synes og hvad et flertal af partier

er jo ganske glimrende netop på eu området en gang imellem at sige til borgerne

det her er faktisk noget vi ikke har debatteret så derfor ønsker vi at spørge jer og

om socialistisk folkeparti ikke synes det er vigtigt at spørge borgerne en gang imellem når det er noget vi normalt ikke snakker så meget

ind på i min tale

de er involveret i mange forskellige lande og

kan undre men ordføreren siger til gengæld noget som er forkert ordføreren siger at nu er statskasserne blevet adskilt fra bankerne er jo ikke rigtigt statskasserne er jo bagstoppere når afviklingsfonden

tager statskasserne over

skal betale for bankdirektørernes fest og nu ikke bare for danske bankdirektørers fest men for cypriotiske franske tyske you name it bankdirektørers fest og bør danskerne ikke spørges om de er enige med sf

forvalte på den måde nationalt så jeg synes virkelig at det

min tale

herre villumsen i at fire hundrede og ti milliard

som vi gjorde da krisen brød ud

så vi ikke ender ude på det overdrev hvor der nærmest ikke er penge nok i nogens kasser

om de virkelig mener at man kan tillade sig

at sige ja til at ikke bare

danske men også eu bankdirektører i fremtiden skal reddes uden at befolkningen bliver spurgt ved

nogle foranstaltninger der gør at kriserne bliver meget mindre

der er betalt af bankerne selv før man overhovedet skal overveje at komme ind og kigge på hvad man så skal gøre ved

er rigtigt at staterne er bagstoppere men det var de jo i

afviklingsfond hvad er indholdet af den afviklingsfond

det er omkring fire hundrede milliard danske kroner

så blevet brugt i eu siden finanskrisen på

direkte bankpakker eller garantier til banker

omkring tolvtusind milliard danske kroner

den finansielle sektor nu bliver sat til at indbetale til afviklingsfonden hvem er det så

det er statskasserne det er skatteborgerne som derefter skal betale regningen afviklingsmekanismen

det vil altså sige at spørgsmålet om om danske bank skal reddes

et spørgsmål som ikke afgøres i danmark men afgøres af ikkefolkevalgte i den europæiske centralbank jeg synes ærlig talt det er underligt at ikkefolkevalgte skal træffe så afgørende en beslutning i fremtiden og jeg frygter at det kan blive en rigtig rigtig dyr omgang for skatteborgerne regeringen som jeg har forstået den siger at

tilstrækkelige regler til hvis der kommer en ny finanskrise okay ser jeg på de regler der er må jeg ærlig talt sige at de er fuldstændig utilstrækkelige vi har en situation i dag hvor wall street er bedre reguleret end finanssektoren i eu man har sågar taget den internationale

minimumsstandard og gjort den til maksimumsstandard i eu altså

ikke gå foran og regulere bedre end den maksimumsstandard som eu har

som internationalt blot er minimumsstandard betyder det så at den her regulering gør at vi kan undgå fremtidige finanskriser nej reguleringen er alt alt for dårlig kan vi undgå at statskassen og skatteborgerne igen kommer til at betale

en rigtig rigtig dum idé at gå med i bankunionen jeg mener at vi hellere skulle forbedre reguleringen af den finansielle sektor jeg mener at vi skulle opdele de store banker

at danmark bør træffe den samme beslutning som man har truffet

og england nemlig at stå uden for bankunionen fordi man ikke

lister eu ind ad bagdøren uden at spørge befolkningen

nu har vi en situation hvor eu blander sig i den økonomiske politik vi fører i folketinget hvor eu blander sig i hvilken velfærdspolitik vi må lave herhjemme

er trætte af og lige nu er de forenede japartier ved at gøre præcis det samme med bankunionen

kan slippe af sted med det hvis juristerne i

uden at spørge befolkningen jeg synes det er dybt dybt problematisk og derfor støtter enhedslisten også beslutningsforslaget og ønsker en folkeafstemning såfremt et flertal i folketinget skulle være så ufornuftige at ønske at tilslutte danmark

vi skal have reguleret bankerne både i danmark og i europa på en måde

tilstrækkelig sikre på at det ikke kommer til at ske igen problemet er bare at det har man ikke gjort med eus kapitalkravsdirektiv vi har

at reguleringen er bedre på wall street end den er i eu og så står

oven i købet i en situation hvor man fra sfs side vil binde

her seks år efter krisen er man efter min bedste overbevisning ved at begå præcis den samme fejl som førte til at

man kan være sikker på at man kan have sine penge et sted

seks år efter en krise hvor vi har set at finansmarkederne har fået alt for meget magt i forhold til demokratiet

over hvordan vi regulerer vores banker og over hvilke

der ikke skal reddes og giver den til ikkefolkevalgte i den europæiske centralbank

at gøre det fuldstændig modsatte af det vi burde gøre

vi gerne have lov til at komme med en historisk reference nemlig til det nationale kompromis som vi

to og halvfems hvoraf det fremgår at danmark holder sig

den fælles mønt og de krav til den økonomiske politik som er knyttet til tredje fase af den økonomiske og monetære union det forbehold mener

og derfor synes vi uanset om der bliver tale om suverænitetsafgivelse eller ej at man bør afholde en folkeafstemning

baggrunden for at vi har det her standpunkt jeg vil også godt sige at for os handler det overhovedet ikke om symbolpolitik

folketinget anerkender at oprettelsen af en bankunion er et produkt af eurosamarbejdet på den baggrund noterer folketinget

hvad diskuterer vi så vi diskuterer meget indenrigspolitik på trods af at den er påvirket meget af eu men vi diskuterer yderst sjældent eu politik det er selvfølgelig smadderærgerligt jeg har forsøgt rigtig mange gange at tage den debat op når vi har siddet ude til vælgermøder men der er altså en del partier i folketinget som ikke ønsker

og så tror jeg desværre også at en del borgere føler at det er sådan lidt fjernt og at man hellere vil diskutere

hvordan vores arbejdsmarkedspolitik og så videre er jeg synes

vi har diskuteret i meget lang tid i europaudvalget

med kandidater til europa parlamentet hvor der i hvert fald var flere også fra regeringspartierne som meget klart

at det man afventer er en analyse af hele banksektoren noget som jeg mener vi får sådan med rimelig jævne mellemrum specielt set i lyset af at vi da har lavet tre bankpakker i danmark så man burde da have rimelig tjek på den banksektor og ikke behøve så stor en analyse

analysere banksektoren i otte og tyve medlemslande før man kan

bund og grund drejer sig om at man vil have juristerne til at vurdere om der er tale om suverænitetsafgivelse

har man i hvert fald ikke til sinds at spørge befolkningen ej heller ved en vejledende folkeafstemning og det er jo netop det vores

folkeafstemning det er set før i forbindelse med det indre marked og jeg er udmærket godt klar over at

hvad en vejledende folkeafstemning siger hvis det var tilfældet for det ved man jo ikke på forhånd

må det være rigtigt at spørge befolkningen når det drejer sig om sådan nogle vigtige beslutninger derfor undrer det mig jeg synes det var befriende at høre

ordfører være meget klar i talen og sige ja vi ønsker at være med i bankunionen der var ikke nogen slinger i valsen jeg forstår ikke begrundelserne men det er så fint nok det er jo mit problem kan man sige jeg synes det var dejlig befriende at at man bare sagde klart ja især fra et parti der endnu ikke ved om de vil med i euroen

rigtig dejligt at høre at de overhovedet ikke er i tvivl om

de vil med i en bankunion som trods alt er lavet for at redde euroen eller i hvert fald

de lande som har euroen fra

andre partier som normalt siger ja til alt fra eu her taler jeg om venstre og konservative som jo

som væver lidt i det og ikke vil gå med til at spørge folket tak til liberal alliance og enhedslisten for støtten jeg synes også det er dejligt at høre at de i hvert fald i meget klar tale synes vi skal spørge

ligegyldigt spørgsmål fordi statsministeren har udskrevet en folkeafstemning om patentdomstolen der er helt åbenlyst ikke noget at forhandle om vi ønsker så også bare en folkeafstemning om bankunionen jeg medgiver meget gerne at patentdomstolen ikke er specielt folkelig at den er meget teknisk

det nok ligger danske borgere fjernt

interesseret i at forhandle om noget som helst patentdomstolen lå fast man var ikke interesseret i at gøre noget som helst og så var den sag ikke længere

så det synes jeg ikke

adelsteens opfattelse af at bankunionen er sat i verden for at redde

får den idé i stedet for at se det som en måde at forsikre

bankerne på så regningen ikke ender hos skatteyderne der er nogle der mener at fonden er for lille men der bliver

følt sig forpligtet til at hjælpe svage eurolande som havde store problemer med banker der var ilde stedt på grund af et krak

samme lande som har støttet de svage europæiske lande

har sagt så bliver vi også nødt til at have noget kontrol med det det tror jeg har været hele starten

og det er derfor man er sluttet af med en afviklingsmekanisme

lige præcis har noget med eurolandene at gøre det er også derfor det kan undre mig at socialistisk folkeparti ønsker

banker endnu mere og det gjorde altså at man var nødt til

frankrig og nogle andre lande at støtte

det gjorde så også at de samme lande som jo netop skulle betale for det her gilde sagde så vil vi også ind at have noget at skulle have sagt i forhold til hvordan man

i eu siden euroen og flytter grundlæggende ansvaret for de største banker fra nationalt fra nationalt niveau til eu niveau alligevel har regeringen i mange måneder nu ikke villet tone rent flag

skal være med i bankunionen partierne har desværre for vane at tvinge suverænitetsafgivelse igennem uden at danskerne bliver spurgt det er senest sket

eu nu blander sig i vores finanspolitik uden at danskerne er blevet hørt ved en folkeafstemning i dag har vi haft en situation hvor et flertal i folketinget endnu en gang har nægtet at love befolkningen at den skal høres gennem en folkeafstemning

eller ej det synes jeg er trist til gengæld

håber jeg man vil gøre jeg synes det er vigtigt

at man ikke ønsker at tiltræde bankunionen det undrer mig at man fra dansk side ikke kan have en klar holdning til bankunionen fra enhedslistens side

holdningen klar med bankunionen kan eus banksektor fortsat galopere frem mod næste krise vel vidende at de har de

i ryggen vi opfordrer fra enhedslistens side derfor til at danmark ikke tager del i bankunionen det er vores klare holdning jeg håber at ordførerne fra de andre partier kan komme med lige så klare udmeldinger

i hvilket omfang man kan tilføje nye og uddybende argumenter som vil gøre

særligt indtryk men man kan i hvert fald sige at at konklusionen fra sidste debat står uændret

er at

en analyse hvor vi gerne vil have

førend vi tager stilling hertil

vi ønsker at tiltræde

men enhedslisten

deres forespørgsel også nogle andre spørgsmål som selvfølgelig

kunne garantere

stod uden for jeg tror ikke at der findes nogle særlige scenarier

hvilke finansielle kriser den her verden vil tumle rundt i derfor

omfattende regulering for netop at mindske sandsynligheden for at banker fremover

opliste alt hvad der er sket blot nævne at bankerne skal have mere kapital at de skal have mere likviditet

og at folketinget netop i marts måned har vedtaget

som indfører indfører ekstra skrappe krav til sifier altså meget store systemiske banker derudover skal der fremover gælde samme regler i hele eu for hvordan man håndterer nødlidende banker

gælde både inden for og uden for det styrkede banksamarbejde

understøtter vi det indre marked som et led i de nye regler vil alle banker skulle have både genopretnings og afviklingsplaner og myndighederne skal på forhånd vurdere om bankerne er organiseret på en måde så de kan håndteres af myndighederne hvis de bliver nødlidende alt sammen for at sikre

vi ikke er uforberedte hvis der skulle komme en ny finanskrise

og regeringerne rundt omkring i europa har i allerhøjeste grad

og alt hvad der ramte verden der så må vi håbe

tilstrækkeligt det tror vi og det håber vi på

i hvert fald en god begyndelse så der er som sagt mange vigtige spørgsmål der skal

før regeringen kan vurdere om danmark tjener sine interesser bedst

af bankunionen eller om vi skal stå uden for og det analysearbejde er i fuld gang

og det afventer vi vi afventer også resultatet af et ecbs sundhedstjek og den efterfølgende opfølgning

det er et afgørende spørgsmål om danmark går med i den her bankunion vi frygter for konsekvenserne af en ny finanskrise hvis danmark er med i bankunionen og vi mener at

bør være en afgørende diskussion op til valget til europa parlamentet

har præsenteret bankunionen som et vigtigt skridt i retning af at tøjle finanssektoren og sikre os mod fremtidige finanskriser det mener enhedslisten mildest

en sandhed med modifikationer det der rent faktisk er sket er nemlig at eus banksektor fortsat kan galopere fremad og nu ved de så også at de

fra eu landene i ryggen for os er bankunionen et tilbageskridt i kampen mod banker som tjener styrtende i gode tider og som lader samfundet betale når det går galt der er enkelte gode elementer men de fejler

sikre at bankerne ikke endnu en gang tørrer regningen af på skatteborgerne når der næste gang kommer en finanskrise bankunionen gør intet ved de grundlæggende strukturelle problemer i den europæiske banksektor man gør ikke nok for at tage skridt for at skride ind over for de europæiske storbanker man gør faktisk ingenting for at få dem delt op ja de regler man

et niveau der ligger langt under hvad førende økonomer herunder den tidligere nationalbankdirektør i usa alan greenspan anser for nødvendigt

blokere for yderligere tiltag i de enkelte lande

at vi har en fuldstændig utilstrækkelig afviklingsmekanisme for banker i krise en tilslutning til bankunionen er derfor de facto at man accepterer en uholdbar situation uden mulighed for at danmark kan gå længere og kan stille mere progressive forslag hvad angår den fælles redningsfond

næste gang vi rammes af en finanskrise med en økonomisk polstring som nærmest er en brøkdel af omkostningerne af den seneste krise

fire hundrede og ti milliard kroner i forhold til de omkring tolvtusind milliard kr som er blevet givet i garantier

kan befolkningen i både danmark og hele europa meget let igen komme til at ende med regningen

som har slået alarm med bankunionen vil eu derfor blot fortsætte med at kaste redningskranse ud efter spekulanter mens skatteborgerne får lov at samle regningen op men nu ikke bare alene for danske banker men også for cypriotiske spanske og irske banker den

rigtig rigtig glad over resultatet

de slipper af sted med at indskyde blot et mindre milliardbeløb i forhold til hvad der samlet er blevet givet dem siden krisen og man kan ikke dække ind i

en ny international finanskrise kun seks år efter en ødelæggende finanskrise der stadig trækker spor i danmark i europa i form af nedskæringer i form af arbejdsløshed så synes jeg ærlig talt det er rystende at det politiske modsvar til bankerne er så svagt

man altså blot ved at forberede sig og dårligt forberede sig til en ny krise hvor regningen igen kan blive sendt til skatteborgerne

henviser til vigtigheden af at danmark skal kunne stramme reglerne for den finansielle sektor i en sådan grad at den danske statskasse ikke endnu engang skal betale til bankerne opfordres regeringen til ikke at tiltræde bankunionen herudover bemærker folketinget at et afgørende første skridt til at sikre os imod fremtidige finanskriser er en opdeling af bankerne at bankunionen ikke gør op med de grundlæggende problemer i den europæiske finanssektor herunder de såkaldte too big to fail banker at bankunionen giver de store banker bedre muligheder for at konsolidere deres position som too big to fail

tager politiske hensyn til eurozonen og dermed ikke er en god tilsynsførende for danmark og at den fælles afviklingsmekanisme

vil er det

forslag i forhold til at sikre at vi ikke har de her såkaldte too big to fail banker altså i høj grad på mange måder hvad man betegner danske bank som en så stor bank at den danske stat ikke kan leve med

den bedste måde at undgå at den danske stat er afhængig af direktøren i danske bank og direktionen i danske bank er at opdele banken det foreslår vi vi foreslår oprettelsen af en statsbank det er ikke en nationalisering af alle banker men det er oprettelsen af én bank ligesom vi havde giro bank for relativt få år siden hvor man trygt kan have sine penge

skalter og valter med dem på børserne så foreslår vi en bedre regulering og det her hvor vi siger

krav om at danmark ikke må lave bedre regulering og det synes vi

medlemslandenes store banker og det synes jeg er problematisk

er rigtig mange der har det sådan at de synes at det var underligt at der kunne være en fest i bankerne og så var det almindelige mennesker der skulle træde til da der kom en

i danmark har har haft

kigger man på irland kigger man på spanien

jo haft rigtig rigtig store konsekvenser hvor man har statskasser der er dybt dybt forgældede fordi man kastede milliarder og milliarder ind i en privat sektor altså i en banksektor der havde levet dybt over evne og det er der hvor jeg siger skal vi bidrage til det fra den danske statskasse i fremtiden nej det synes jeg ikke skal vi stramme reglerne så det ikke sker igen ja det synes jeg er

husker det korrekt og det er jo fordi

op til os om de udgifter ville blive sat i spil nej det var det ikke det var

bare op til hvor uansvarlige bankdirektørerne havde været og det synes jeg er

for finansielle tjenester ved at bryde båndet imellem bankgæld og statsgæld derfor støtter vi bestræbelserne på at skabe en bankunion uanset om danmark ender med at være med eller ej vi deler nationalbankdirektør lars rohdes opfattelse af at en bankunion vil fungere som en fælleseuropæisk forsikringsordning til gavn for de deltagende lande venstre

og at vi ikke endnu har taget endelig stilling skyldes at vi ønsker at afvente resultatet af den stresstest af de europæiske banker der skal gennemføres indtil efteråret vi skal kende kvaliteten af de banker der er med i bankunionen inden vi siger ja til dansk deltagelse så vi undgår ubehagelige overraskelser endvidere har vi bedt regeringen udarbejde en redegørelse der har til formål at afdække hvad de præcise konsekvenser for dansk deltagelse vil blive det gælder konsekvenserne for banksektoren og det gælder konsekvenserne for realkreditten det gælder også en vurdering af danmarks stilling i samarbejdet som ikkeeuroland disse spørgsmål skal vi

en debat på baggrund af dem

ser frem til at ministeren måske allerede i dag kan indvie os i regeringens overvejelser og give folketinget et fingerpeg om i hvilken retning regeringen bevæger sig

og udtrykke deres

sagt på vegne af

venstre socialdemokratiet det radikale venstre socialistisk folkeparti og

skal jeg fremsætte følgende forslag til vedtagelse folketinget støtter den styrkede finansielle regulering i eu som mindsker sandsynligheden for fremtidige finansielle kriser både i og uden for det styrkede banksamarbejde og det nye eu regelsæt for håndtering af nødlidende banker hvor hovedprincippet er

regningen folketinget støtter endvidere etableringen af det styrkede banksamarbejde der vil bidrage til øget stabilitet i euroområdet det vil være til gavn for hele eu og danmark uanset om danmark deltager eller ej samtidig noterer folketinget med tilfredshed at det styrkede banksamarbejde er åbent for både euro og ikke eurolande og at det vil være samme overordnede regelsæt der vil gælde i og uden for det styrkede banksamarbejde hvilket er vigtigt for sikring af det indre marked folketinget noterer sig at regeringen aktuelt

netop derfor at vi ser en idé i at indtræde i en bankunion hvor man altså har muligheden for at deltage i den her forsikringsordning som vi ikke selv

nikolaj villumsen opstiller jo et scenarie

vi vil gå ind og redde noget der er dobbelt så stort som hele danmark

fuldstændig deler regeringens holdning altså dette at vi vil tage stilling til en eventuel dansk deltagelse i det styrkede banksamarbejde ud fra en samlet vurdering af fordele ulemper og konsekvenser jeg synes der er et par ting som

af den tidligere debat kan være relevante at fremhæve

elementer er selve bankafviklingsmekanismen fordi den jo ligger så tæt op ad det vi allerede kender fra bankpakke

det er altså det helt grundlæggende princip i det styrkede banksamarbejde og den fælles afviklingsmekanisme at det er bankerne selv

der skal betale en regning hvis der er en bank der kommer i krise det kommer til udtryk på

fremmest ved at gældskonvertering og nedskrivning den såkaldte bailin

den helt afgørende hovedregel det betyder konkret at det er bankernes aktionærer og kreditorer der skal betale regningen og den fælles afviklingsfond som er finansieret af bankerne vil kun direkte kunne indskyde kapital i et nødlidende institut i ekstraordinære situationer hvor det er nødvendigt af hensyn til at videreføre instituttets kritiske funktioner og lignende det ville i givet fald være et krav om forudgående

beløb konkret svarende til otte procent af instituttets balance når fonden har indskudt midler i instituttet svarende til fem procent af instituttets balance skal alle såkaldte simple

nedskrives før fonden kan skyde yderligere midler i instituttet er fonden tom kan den låne midler fra andre sider herunder fra staterne disse midler skal dog tilbagebetales af den finansielle sektor hvorfor eventuel brug af sådanne midler vil være fiskalt neutral på længere sigt

aktionærerne kreditorerne der betaler selv

gode erfaringer med det er altså også lidt væsentligt

hvor vi på et tidspunkt måtte vælge

vi jo i den danske sektor har en meget væsentlig

også helt afgørende og har været meget væsentligt at sikre at realkreditsystemet i givet fald ville kunne omfattes af det her styrkede banksamarbejde

har man fra dansk side arbejdet hårdt på at sikre at der tages hensyn til realkreditinstitutternes særlige forretningsmodel

danske realkreditsystem det er særlig kommet

den fælles afviklingsmekanisme

sikret at den fælles afviklingsinstans ikke som for andre typer af institutter på forhånd stiller meget store krav til realkreditinstitutter om kapital og gæld

være uhensigtsmæssigt for realkreditinstitutterne idet deres forretningsmodel netop består af sikrede lån og sikrede obligationer

hvis danmark beslutter sig for

skal dog fortsat operationaliseres gennem delegerede

retsakter og her vil vi fortsat have fokus på hensynet

danmark ligeledes arbejdet hårdt på at sikre at der tages hensyn til den danske realkreditmodel og det

er forpligtet til at tage hensyn til særlige forretningsmodeller og

hensigten at sikre en reel og lige mulighed for at danmark vil kunne deltage hvis vi skulle ønske det men også at man altså heller ikke skal diskrimineres hvis man står uden for begge dele har været meget afgørende og jeg synes det har været meget hensigtsmæssigt at arbejde for

også det som et meget bredt flertal i folketingets europaudvalg har givet regeringen som mandat det giver os et godt grundlag for at vi

nærmere konklusioner når man har afsluttet den vurdering af sundhedstilstanden i hundrede og tredive største

som jo er helt afgørende for at finde ud af om vi kan sikre os at der ikke er danske banker som om jeg så må sige i givet fald skal hænge på regningen

afsluttet senere på året

vil det være muligt at kunne tage stilling til en eventuel

i eu ved den her finanskrise

godt tænke mig at høre mener socialdemokraterne virkelig at den her fond er stor nok mener socialdemokraterne virkelig at den her fond er stor nok til at man kan sige

lige meget om der er en uansvarlig bank i

grækenland fonden skal vel have en størrelse så den modsvarer hvad udgifterne

at statskasserne ikke skal betale for fremtidige finanskriser

jeg hører socialdemokraterne sige man er glad for

med at det er statskasserne der skal betale fremtidige bankkriser

det danske princip som har været sundt og som har betydet at de danske banker jo har indbetalt

det sidste tror jeg at uanset hvor store fonde man laver

værn banker er store så skal man sætte nogle andre regler op

jeg tror aldrig der er nogen der får så mange penge

man kan lave et tilstrækkeligt værn mod fremtidige bankkrak det er sådan

personlig holdning men vi har jo ikke sådan

fået en redegørelse for hvilke konsekvenser det vil have for den danske økonomi og det skyldes nok at man er i gang med at lave den her analyse

ikke bare sige at for mig at se

har bankunionen ikke rigtig noget med euroen at gøre jeg nævnte i

er etableret fordi blandt andet tyskland har følt sig tvunget til at støtte de svage eurolande og det er simpelt hen på grund af frygt for

ville gøre at de ville forlade eurosamarbejdet og det tror jeg er en af årsagerne og i samme øjeblik man har

svage sydeuropæiske

i forhold til til det der bliver pålagt sydeuropæiske lande i form af reformer

men også i forhold til bankerne fordi de selvfølgelig udgør

i forhold til statsfinanser det ved vi også at danske bank gør i danmark men danmark er altså ikke et euroland og vi er altså ikke tvunget til at støtte svage eurolande vi kan gøre det frivilligt vi gav blandt andet irland et lån men det kan vi jo bare vælge at gøre hvis vi mener at vi er nogenlunde sikre på at få pengene tilbage det har vi til hver en tid

en bankunion er unødvendig i hvert fald set med danske briller

lande som deltager i bankunionen og det betyder så også at de bankkunder som der er i stort set alle lande eller skatteyderne

kommer til at betale for banker der går ned i

måske skatteydere via skattebetaling kommer til at betale hvis der er banker i andre eu lande der går nedenom og hjem og det

den europæiske centralbank bliver så sådan en en overmyndighed som fremover skal kunne beslutte om en dansk bank eller et dansk realkreditinstitut

gør man selvfølgelig efter at man har ført tilsyn med med det men

i aftalen om afviklingsmekanismen

vælge at trække sig ud af aftalen men så giver det jo

at gå med og det tror jeg heller ikke at de partier der er tilhængere af

men man vil altså et eller andet sted sige ja

at det er den europæiske centralbank der beslutter at lukke en dansk bank

på det der også ligger i bankunionen nemlig

tingene omkring selve tilsynsmyndigheden så har jeg haft meget svært ved at se hvori forskellen består fra det europæiske finanstilsyn til det danske finanstilsyn

og så er det danske finanstilsyn sådan set det europæiske finanstilsyns forlængede arm til gengæld

får det det europæiske finanstilsyn nogle bemyndigelser de kan nemlig

intervenere hvis der

udsigt til det hvem der skal vurdere det står hen i det uvisse men det må jo så være myndigheden de kan også afskedige ledelsen og udpege en ny ledelse før virksomheden altså banken ser ud til at fejle

myndigheden indkalde aktionærerne og foreslå reformer og kapitaludvidelser og det er da altid noget at de bare skal foreslå det om det så er et diktat ved

betalt til en bankpakke og nu er jeg godt klar over at

til at overføre det beløb til en europæisk bankpakke men alt andet lige må vi sige at vi har sørget for situationen herhjemme og selvfølgelig skal vi

folketinget opfordrer regeringen til at den danske befolkning ved en vejledende folkeafstemning får mulighed for at

stilling til om danmark skal være en del af eus bankunion folketinget konstaterer at en folkeafstemning om danmarks medlemskab af eus bankunion sikrer en bred folkelig og demokratisk debat om emnet og ligeledes sikrer folkelig legitimitet til deltagelse i bankunionen såfremt vælgerne skulle stemme for dansk tilslutning

fornødne tilsyn og kontrol også i resten af europa vi synes det er vigtigt at det ikke er skatteyderne men aktionærer og kreditorer og banker der selv kommer til at

godt at der kommer et europæisk system der

så ja det er

statskasserne som kommer til at betale for en ny finanskrise det er jo lige præcis det der kommer til at være tilfældet

alle de partier som siger at de er positive over for den her bankunion uden at ville

vi skulle putte endnu flere penge ind i den her

har vurderet ganske nøje hvad

det at man går ud og siger til bankerne at de skal polstre sig endnu mere eller putte endnu flere penge i den her fond hvem er det så der kommer til at betale

de kommer til at betale mere for at have en konto og så videre enhedslisten kan godt lide nogle gange at

regning der skal betales derfor handler det om at balancere tingene

radikale venstres vurdering at når man beder om så store indbetalinger og

ti milliard kroner ja ja så er det nok det rigtige sted at lægge det snit der sidder altså folk som er klogere end

skatteborgerne der skal betale det her altså hvis man virkelig fra enhedslistens side er optaget af at skatteborgerne

virkelig uforståeligt for mig at man ikke støtter en bankpakke

milliard kroner i en fond som kan vokse fordi der er forskellige redskaber til at at de penge

skal kunne gro

tiltag i form af et kapitalkravsdirektiv og andre regler der skal stramme op

kommet derud hvor det var gået så galt at hele landes

var blevet grebet i opløbet og krisen havde været meget mindre hård

som ser så forskelligt på det her det er selvfølgelig helt legitimt

på fire hundrede og ti milliard kroner ikke er stor nok som et argument for

mig virkelig en gåde det her er ikke nok til at undgå fremtidige kriser men det er et meget meget vigtigt skridt til at sikre

som en række banker og finansinstitutter har udsat os alle sammen for bliver holdt i langt strammere tøjler

en bankunion og vi synes også det er en fordel at vi får et ekstra tilsyn fra

engang er bedre end det vi har i

fonden er alt alt for lille og

det kunne vi jo lade være med altså enhedslisten jo alene med det her synspunkt ud over folkebevægelsen

statskasser betaler for bankernes kriser hvad er det gode som sf

at det gode skal være det

jeg synes at det her er et rigtig godt skridt på vejen det vil indføre en smule mere disciplin i bank og finanssektoren end der har været før

at vi sidder og kigger på nørre snede

der ikke er polstret nok og så videre og så videre

i det tilsynsråd der skal være og at vi vil behandles på lige

en utilstrækkelig regulering lave en alt alt for lille betaling fra den finansielle sektor

at skabe en situation hvor

vores penge ud hvis skulle blive smidt ud eller trække os fra samarbejdet

en lang række ting som vi gerne ville

er jo ikke sådan at jeg står her og siger

uanset hvad nej der skulle være en række ting der skulle være opfyldt og det synes vi i

og så synes vi også at det er rigtig godt at store danske banker kommer under et

skatteydere og europæiske banker uanset om

eller ej nationalbankdirektøren har jo

og bliver en del af det og bliver en del af tilsynet

tilsyn der skal holde øje med en

skal være med i bankunionen vi opfatter bankunionen som en udløber af eurosamarbejdet som er bygget på et forkert grundlag og derfor tager vi

at det er interessant at finske

som sidder for bordenden i bestyrelsen hos både nordea og forsikringskoncernen sampo

han kalder det absurd at bankerne skulle hæfte kollektivt i eu og siger at ideen om at en god banks garantier vil løfte dårlige banker lige så godt kan ende i det modsatte han siger og jeg citerer bankunionen viser bare endnu tydeligere at en stor del af de europæiske banker befinder sig på randen af en konkurs

danske eksperter som udtaler sig på det her område for eksempel jesper rangvid som er professor i finansiering ved copenhagen business

selv om uden for eurosamarbejdet det gælder også de økonomiske byrder når det handler om at sanere og redde den gældsramte finanssektor i sydeuropa og i irland jeg synes det er tankevækkende udtalelser både fra sverige og fra vores egen danske professor jesper rangvid

folketinget anerkender at oprettelsen af en bankunion er et produkt af euro samarbejdet på den baggrund noterer folketinget at det nationale kompromis fra nitten to og halvfems hvoraf det fremgår at danmark holder sig uden for den fælles mønt og de krav til den økonomiske politik der er knyttet til tredje fase af den økonomiske monetære union

en dansk indtræden forudsætter afholdelsen af en folkeafstemning folketinget noterer endvidere at der i forlængelse af oprettelsen af en bankunion også etableres en redningsfond hvor danske banker hæfter solidarisk med nødlidende banker i euro området

hæfter danske banker med otte milliard

op og siger at vi skal lære af de fejl der er blevet begået og sørge for at den ulykke der ramte verden i forbindelse med den finansielle krise

hos os igen på samme vis

gør os den overvejelse

sikkert konkluderer at vi ønsker at tiltræde det her

at kigge tingene grundigt igennem

have lov til at tage bestik af hvordan virkeligheden ser ud før man endeligt træffer en beslutning og det synes jeg egentlig på fornuftigste vis er udtrykt i det

det kan være ministeren ved noget som den radikale ordfører ikke ved er der eksempler på andre eu lande som enten ikke har besluttet at de vil med i bankunionen

der er nogle mennesker som faktisk i fulde alvor vil tage vare på danmark

danske banker og den danske økonomi og så sørge for at den beslutning vi måtte

bliver truffet på et ordentligt grundlag det er da noget underligt noget at man skal stå og høre

efter en debat sige at det er et forkert grundlag at gøre tingene på jeg synes det er den ansvarlige måde at gøre tingene på

ikke redder danske bank jeg synes så det er interessant og jeg håber at vi kan få den debat videre frem hvorfor det så er så smart at give den europæiske centralbank lige præcis den beslutningskompetence altså når man fra venstres side er så bekymret for konsekvensen af at afgive magt til eu på det her område

har haft en en stresstest

retvisende billede men man er så samtidig også

bankunion med en afviklingsfond som vil have langt

de bankpakker og garantier der blev givet ved sidste finanskrise jeg undrer mig over at man fra regeringens og socialdemokraternes side har en tiltro til at en ny krise ikke vil være på samme niveau som den finanskrise som vi just

stor elendighed i europa man kunne høre fra den radikale ordfører at de radikale var glade for bankpakkerne

det stå for de radikales egen regning at være glade for at

milliarder i garantier og bankpakker til bankdirektører det tror jeg at man skal være radikal for at

bankunionen har en tilstrækkelig regulering

den eneste fordel man hører om er at danmark har lov til at være med selv om man

euroland men til gengæld mener sf ikke at man skal være et euroland jeg synes det er

en underlig argumentation og jeg forstår ikke at sf ikke slutter op om den europæiske venstrefløjs kritik af lige præcis bankunionen for at være utilstrækkelig

finanskrise vil blive tørret af på statskasserne

eu positive partier de har sagt at de synes at bankunionen er god de vil sjovt nok ikke tage stilling til om danmark skal gå med før der har været eu valg den femogtyvende maj

kan man heller ikke love en folkeafstemning det blev afvist i det beslutningsforslag

lige før den her forespørgselsdebat så vælgerne kan

blive spurgt såfremt der skulle være et flertal i folketinget hvilket meget tyder på der ønsker at danmark skal gå med i bankunionen

en situation som er præcis den samme som

før lissabontraktaten før finanspagten nemlig at man prøver at gå med såfremt man kan få lov til det uden at befolkningen bliver spurgt jeg synes det er trist

interessant kuriøst at man i den her tids eu debat hvor alle er ret splittede jo finder en samlet gruppe af japartier som er samlet om én ting

få danmark med i mest muligt eu uden at love befolkningen at de vil blive spurgt

ordnede forhold for seksuelle minoriteter i landet dansk folkepartis motivation forslaget er at uganda med indførelsen af en lov der kriminaliserer homoseksualitet og som indfører en strafferamme for homoseksualitet

har taget et afgørende skridt væk fra de demokratiske tiltag og demokratiske værdier som dansk udviklingsbistand hviler på samtidig stiller dansk folkeparti spørgsmål ved om vi overhovedet skal have et udviklingssamarbejde med uganda da præsidenten har udtalt at uganda er et rigt land der ikke har behov for dansk bistand

slå fast at kriminalisering af homoseksuelle aktiviteter i uganda desværre ikke er af ny dato ligesom andre tidligere britiske kolonier overtog uganda ved selvstændigheden en straffelov der forbød homoseksualitet jeg vil godt understrege at såvel den gamle som den nye antihomoseksualitetslov i uganda er fuldstændig uacceptable og i strid med menneskerettighederne den linje har danmark konsekvent fulgt og det gjorde jeg fuldstændig klart over for blandt andet ugandas premierminister da jeg besøgte uganda i marts måned for danmark er menneskerettigheder universelle og omfatter

civilsamfundet og menneskerettighedsaktivister også klart bekræftet i at danmark har valgt den rette tilgang ved at blive i uganda de har brug for danmarks støtte også i form af den helt konkrete hjælp vi giver til udsatte grupper som lgbti med sundhedsydelser

tests med videre hvis vi stopper vores bistand er der en reel risiko for

og gjort til syndebukke i den brede befolkning det nytter ikke at isolere uganda

og konstruktiv dialog med regeringen medlemmer af parlamentet og andre interessegrupper i samfundet for netop at holde dem fast på at uganda skal leve op til sine forpligtelser i henhold til de internationale menneskerettighedskonventioner som uganda selv har tilsluttet sig mine møder

at der er masser af progressive kræfter i landet som ønsker at styrke respekten for menneskerettighederne dem skal vi fortsætte med

vi ikke skal gøre de fattige til gidsler for den ugandiske regerings uacceptable politik hvis vi stopper vores bistand til uganda her og nu vil det få store menneskelige konsekvenser for den fattige del af befolkningen det vil blandt andet betyde at mange fattige ugandere over de næste par år ikke længere vil kunne få adgang til rent drikkevand

af den danske støtte til anlæggelse af småveje i landdistrikterne veje der netop bidrager til at øge produktionen og lette adgangen til sociale serviceydelser derfor fortsætter vi samarbejdet med ugandas regering på områder som rent drikkevand og veje til den fattige befolkning i den nordlige del af landet der i mange år var plaget af oprørsgruppen lords resistance army der blandt andet var årsag til at op mod to millioner ugandere måtte leve i lejre for internt fordrevne fire ud af ti ugandere lever fortsat i ekstrem fattigdom i den del af landet

i et bredere perspektiv handler den her sag også om en for danmark afgørende værdipolitisk dagsorden i afrika ser vi i dag flere lande indtage kontroversielle standpunkter ikke bare i forhold til homoseksualitet men også i forhold til sager der behandles ved den internationale straffedomstol i haag men når noget er svært

skal vi ikke bare pakke sammen

ved den ugandiske forfatningsdomstol hvor den øjeblikket

under mit besøg i uganda fik jeg forsikringer fra den ugandiske regering om at seksuelle seksuelle minoriteter ikke ville blive diskrimineret

i forbindelse med adgang til sundhedsydelser

til selvtægt i form af overgreb mod homoseksuelle det skal de selvfølgelig holdes fast på selv om loven under alle omstændigheder er uacceptabel i lyset af hvordan lovgivningen konkret udmøntes eller afvises vil danmark i tæt dialog med andre udviklingspartnere i uganda overveje om yderligere tiltag eller omlægning af dele af udviklingssamarbejdet med statslige institutioner er påkrævet dansk folkepartis forslag om at stoppe dansk udviklingsbistand til uganda indtil der igen er skabt såkaldt ordnede forhold for seksuelle minoriteter vil have vidtrækkende menneskelige konsekvenser for fattige og udsatte grupper i uganda samtidig vil det vanskeliggøre en konstruktiv og kritisk dialog med myndigheder om at fremme

jeg skal på den baggrund og på regeringens vegne opfordre til at

til uganda det er noget vi har gjort igennem rigtig mange

understøtte

det tyder jo på at det er vigtigt at vi

løse nemlig at hjælpe de allerfattigste

ingen tvivl om at hvis dansk folkeparti

adgangen til rent drikkevand det er seks millioner ugandere som ikke vil få adgang til de vigtige veje der gør at de er i stand til at afsætte deres

og få adgang til sundhedsydelser synes dansk folkeparti at det er en

synes dansk folkeparti ikke at det i højere grad bør sikres

markere over for regeringen at vi

om de organisationer i uganda der rent faktisk arbejder for menneskerettighederne jeg synes det er den attitude

de tal som spørgeren ellers

det er bare for at fortælle

til at anlægge små lokale veje og til at sikre rent drikkevand men korrupte folk i systemet dernede

to milliard danske kroner på at føre en vanvittig

valgkamp i et land som proklamerer ingen penge at have men det er ikke desto mindre det

de penge anderledes i uganda hvis ikke vi blev ved med at betale pengene til de her vejnet og andre fornødenheder som ministeren påpeger

nøje følger hvordan vores bistandskroner bliver anvendt også i uganda

fire millioner ugandere med

med både forslagsstillerne fra dansk folkeparti og med regeringen i at den ugandiske regering med sin meget voldsomme skærpelse af love rettet mod homoseksuelle har gjort det praktisk talt umuligt for danmark fortsat at støtte ugandas regering økonomisk det er aldeles uacceptabelt det er under al kritik at der i to tusind og fjorten stadig findes lande der vedtager og skærper love som inkriminerer mennesker på grund af deres seksualitet og straffer dem med langvarige fængselsstraffe det er lodret imod hvad venstre står for og det er lodret imod

det er derfor et skridt i den rigtige retning at udviklingsministeren nu delvis har gjort hvad venstre har argumenteret for længe nemlig at stoppe en del

er meget positivt at ministeren i utvetydige vendinger har gjort den ugandiske regering opmærksom på hvor danmark står i den her sag dermed har danmark sendt et klart signal til uganda og ikke mindst til andre landes regeringer som kunne tænke sig

lignende indgreb i deres befolkningers rettigheder

mener vi dog at kassen skal smækkes i for alle nye projekter med ugandas regering udviklingsbistanden skal ikke ses som en milliardgave til verdens fattige

et udenrigspolitisk redskab som vi skal bruge til at udbrede vores ambition om at sikre grundlæggende frihedsrettigheder derfor har venstre allerede sidste år foreslået at integrere et frihedsprincip i den danske udviklingsbistand et princip der kan fungere som en rettesnor og dermed sikre at der skrides ind over for partnerlande som går i den forkerte retning i forhold til overholdelse af de mest basale menneskerettigheder

vores klare ambition at udviklingsbistanden skal være progressiv og flytte modtagerlandene i en positiv retning og ikke bare sikre status

vi vil med udviklingsbistanden først og fremmest hæve den generelle levestandard men vi mener samtidig at bistanden skal bidrage til udbredelsen af grundlæggende rettigheder den ambition deler den ugandiske regering tydeligvis ikke og derfor skal den heller ikke modtage en krone i udviklingsbistand fra de danske skatteydere men dansk folkepartis beslutningsforslag går noget videre end at ramme den ugandiske regering idet man kræver et stop for al udviklingsbistand til uganda

er den rigtige løsning da man dermed som ministeren også var inde på rammer civilsamfundet og private modtagere af dansk udviklingsbistand som ikke har nogen aktier i den meget kritisable lovgivning og som i mange tilfælde endda modarbejder den aktivt

med store risici forbundet dermed derfor bør danmark udelukkende fokusere sanktionerne mod den ugandiske regering og fortsat hjælpe den ugandiske befolkning via den private sektor og via civilsamfundet men altså uden om regeringen

ugandas regering på denne måde skærper straffen for homoseksualitet som en forbrydelse

er chokerende og uantageligt

er det nu ekstra vigtigt at vi fra dansk side gør hvad vi kan for at støtte de kræfter i civilsamfundet der kæmper for også homoseksuelles menneskerettigheder i uganda jeg skal overbringe en hilsen fra ordføreren fra det konservative folkeparti der ikke har mulighed for at være til stede her i dag men som naturligvis bakker op om mine kloge ord

statsforvaltningen i uganda de syv og fyrre million kroner men hvis man går tilbage til december måned to tusind og tretten

den her antihomolov blev til virkelighed hvad den jo er blevet nu efter at præsidenten har ratificeret parlamentets beslutning så der

kroner til retsvæsenet i uganda

at sikre at der er en institution som kan forvalte

som er kommet fra parlamentet i uganda så derfor ville jeg bare

involverer den ugandiske regering vi skal understøtte de kræfter i civilsamfundet som undskyld det storladne sprog aldeles heltemodigt kæmper for de her stakkels menneskers rettigheder

og vi skal hjælpe dem med at sikre en form for retfærdighed igennem det her

uden om regeringen hvis det giver mening mit budskab her er at når en regering går ind og bevæger sig i den forkerte retning

skal det have en konsekvens jeg synes ikke at vi som folketing kan forsvare at danske skattekroner gives til regimer som i den grad bevæger sig i den forkerte retning når det handler om helt basale menneskerettigheder

have et ydmygt håb om at menneskerettighederne så

opblødes eller underlægges nationalstaten sådan som dansk folkeparti hidtil har markeret men det er nok at håbe for meget opretholdelsen af de universelle menneskerettigheder uanset om det er i uganda i usa eller uggeløse er for socialdemokraterne en afgørende forudsætning for sikringen af det enkelte menneskes frihed og værdighed men det er i uganda som i så mange andre lande en lang og sej proces at fremme forståelsen for såvel menneskerettighederne generelt som de homoseksuelles rettigheder mere specifikt alene i afrika er homoseksualitet ifølge amnesty international forbudt i otte og tredive lande hvis vi skulle stoppe samarbejdet med samtlige lande i verden der har et problematisk forhold til menneskerettighederne

komme til at stå meget alene på den internationale scene vi kan kun ændre verden ved at være til stede i verden og ved at bidrage til at skabe fundamentet for at mindske fattigdom og for styrkelsen af demokrati og menneskerettigheder den nye antihomoseksualitetslov i uganda er uacceptabel og i strid med menneskerettighederne og derfor har danmark også ageret aktivt og kritisk som ministeren allerede har redegjort for

har danmark blandt andet reageret direkte over for ugandas premierminister og regering og flyttet syv og fyrre million kroner af den danske udviklingsbistand fra staten til civilsamfundet og de særligt udsatte grupper vi har sendt et klart politisk signal til myndighederne i uganda om at loven har konsekvenser vi har også sendt et klart signal til de udsatte grupper i uganda om at danmark bliver i uganda og fortsat vil arbejde for at genoprette og sikre deres frihed og værdighed ud over de allerede gennemførte tiltag skal danmark fortsætte den kritiske dialog med myndighederne i uganda og løbende evaluere om der er behov for yderligere tiltag hvis vi skulle følge dette beslutningsforslag og fjerne hele støtten

ville vi svigte de udsatte grupper der er blevet yderligere afhængige af vores tilstedeværelse og opmærksomhed vi ville samtidig som ministeren rettelig påpeger risikere at de udsatte grupper ville blive yderligere stigmatiseret for de homoseksuelle hvis menneskerettigheder knægtes og de stadig væk fem og tyve procent fattige i uganda skal vi fortsat være til stede og arbejde for at mindske fattigdommen og sikre sikre menneskerettighederne socialdemokraterne kan derfor ikke

mener socialdemokraterne ikke at to milliard kroner

er sådan pludselig i et afrikansk land som tilsyneladende ikke har råd til

eller små biveje til seks millioner indbyggere

på valgkamp for en præsident

genvalgt til præsidentembedet

i sine forskellige finansieringer af forslag igennem tiden og det som egentlig må undre mig er at man overhovedet begynder at tale om om uhyrlige milliardbeløb når man tager i betragtning hvor svært partiet egentlig selv har ved at finansiere sine

projekter vi gerne vil være involveret i

der bragte selve udviklingspolitikken ind i

præsidenten som har siddet siden nitten seks og firs

over to milliard kroner

frisindet og mangfoldigheden så må vi jo alle konstatere at ugandas lov om livstidsstraf for homoseksuelle er det stik modsatte og det er deprimerende og meget forkasteligt det strider mod ikkediskriminationsprincippet i menneskerettighedskonventionen som

og tiltrådt den ugandiske regering overtræder dermed sine forpligtelser om at beskytte borgerne uanset deres seksuelle orientering

ikke bare påtalt vi har også reageret på det og regeringen har som ministeren

har forklaret taget en række forholdsregler danmark har indstillet

en stor del af den bistand går igennem ugandas regering og til en række regeringsprogrammer vi fastholder derimod og ønsker faktisk at øge bistanden til

civilsamfundsgrupper som arbejder direkte for at støtte seksuelle minoriteter arbejder for at forebygge og behandle hiv og

til at møde nogle af disse grupper i uganda for et par år siden da jeg var i kampala

interparlamentariske union og der er ingen tvivl om at danmarks tilstedeværelse og indflydelse som donor gør en kæmpe forskel ikke mindst for de grupper og deres motivation og håb i arbejdet

hvor de homoseksuelle nærmere er jaget vildt derfor skal vi ikke trække bistanden ud af uganda men vi skal bruge den til at understøtte de diskriminerede og udsatte minoriteter og bruge enhver mulighed til at tage dialogen med politikerne i landet det er rigtigt som df har anført at musaveni har udtalt at uganda skam ikke har brug for bistandsmidler jeg tror det er rigtigt at præsidenten og hans familie det tyder tyder hans valgbudget

jo i den grad ikke lastes for der er som ministeren også sagde en fjerdedel af landets befolkning der lever i ekstrem fattigdom derfor er landet et af danmarks

er også god grund til selvfølgelig at være særlig kritisk med hvilke former for bistandsprogrammer

antihomoloven er et helt åbenlyst brud på menneskerettighederne og på internationale konventioner som uganda endda selv har tiltrådt det har vakt stor furore internationalt og for sf er den ugandiske regerings adfærd i denne sag

så langt er vi fuldstændig enige

til gengæld ikke enige når det kommer til hvordan danmark skal reagere og sanktionere ugandas antihomolov

udviklingsbistanden til uganda vi bakker op om den kurs som handels og udviklingsministeren har lagt i denne sag

og fornedrende syn på homoseksuelle er nemlig ikke noget som er specifikt for uganda det er stærkt udbredt i store dele af afrika og så husker vi vel også i rusland og andre europæiske lande i vores nærmeste nabolag kampen for ligeværd og for retten til at være den man er er en integreret del af arbejdet for at beskytte og fremme menneskerettigheder og pluralistiske samfund ministeren skal

vedtagelsen af antihomoloven både i forhold til en fordømmelse men ikke mindst også den hurtige og konsekvente omdirigering af bistandsmidler væk fra staten og over til civilsamfundet det sender et klart signal til ugandas regering om at dens ageren er helt og aldeles uacceptabel samtidig signalerer det at vi fra dansk side tager vores internationale ansvar alvorligt vi lader ikke den ugandiske befolkning i stikken fordi landets regering ingen respekt har for menneskerettighederne med omdirigeringen kan de danske bistandskroner komme ud og arbejde i civilsamfundet via organisationer som respekterer menneskerettigheder og som lever op

og mål som indgår i den danske strategi for udviklingsbistand det er på sigt den

selv kan gå ad mod krænkende lovgivning og det er den vej hvorpå lgbti

det er positivt at man fra dfs side vil undsige museveni og hans regering men beslutningsforslaget er imidlertid en forfejlet måde at gøre det på at trække bistanden er kortsigtet dumt og fejlagtigt og prisen kan meget hurtigt komme til at blive betalt af selv samme mennesker som man foregiver at ville hjælpe for hvem er det der

få skylden et stop for udviklingsbistand til uganda vil potentielt føre til yderligere stigmatisering af seksuelle minoriteter i landet

gælder det om at lytte til de aktører der er i uganda

sammen med den radikale ordfører var jeg

i må endelig ikke fratage støtten og fattigdomsstøtten

os der vil få skylden det vil være en helt forkert måde at reagere på

og giv os nogle flere redskaber for at komme det her til livs

sådan er det politiske spil og det undrer mig også at df tager udtalelsen for gode varer medmindre det er en bekvem måde at få de nedskæringer på danmarks internationale engagement som dele af højrefløjen drømmer så varmt om uganda har fattigdomsproblemer uganda

hele formålet med udviklingsbistanden er jo at bidrage til at skabe udvikling og så kan man ikke stikke halen mellem benene når det bliver svært det er netop når det bliver svært at udviklingspolitikken for alvor bliver vigtig

skal bruge bistanden til at kæmpe for menneskerettigheder og for de mennesker som får den frataget vi skal kæmpe for det enkelte menneskes ret til at være den han eller hun er

præcis det her konkrete eksempel eksempel og det er måske også på den baggrund at

endt med at fremsætte et beslutningsforslag som lgbt aktivister i uganda har talt kraftigt imod situationen i uganda er jo kompleks altså både før og efter loven blev

indblanding i lige præcis det her spørgsmål om

homoseksuelles rettigheder i uganda i to tusind og ti kom det frem hvordan amerikanske konservative kristne i en lang årrække har spillet en afgørende rolle

lgbt fortaler scott

turneret rundt i uganda med budskabet om hvordan homoseksuelle er en kæmpe trussel mod landet og at homoseksuelles mission var at rekruttere folks børn

en række vestlige lgbt organisationer krævet at deres regeringer brugte deres diplomatiske forbindelser i uganda til at forsøge på at lægge pres på regeringen og parlamentet for

på den måde at blokere for loven til at begynde med så det her diplomatiske pres

og til at modvirke loven tilbage i januar to tusind og ti

at han ikke støttede forslaget og forklarede parlamentet at der ikke blot var tale om indenrigspolitik

også var nødt til at tage højde for udenrigspolitiske spørgsmål

udenrigspolitiske trusler

stop for bistandsmidler imidlertid givet bagslag

i den indenrigspolitiske diskussion i uganda er blevet brugt til at argumentere for antihomoloven som et vigtigt signal til omverdenen

at man ikke skal diktere udviklingen i uganda

i dansk folkepartis beslutningsforslag altså at trusler om økonomisk straf

blevet brugt indenrigspolitisk af antihomokræfter som tegn på at homoseksualitet er en vestlig opfindelse eller sygdom diskussionen om loven har altså stået på i lang tid i en lang årrække og har fra starten

udenrigspolitisk spørgsmål i uganda dansk folkepartis forslag falder altså ned i en heftig national debat i uganda og i lyset

dansk folkepartis forslag om at stoppe

de kræfter som lukrerer

være med til og blive brugt til at rejse en stemning som legitimerer

til dansk folkeparti hvis i oprigtigt mener at i bekymrer jer for homoseksuelle hvis i oprigtigt er begyndt at bekymre jer for lgbt gruppers rettigheder hvis i oprigtigt er begyndt at bekymre jer for menneskerettighederne

hvad lgbt organisationer og andre civilsamfundsorganiationer kræver i et fælles brev fra to tusind og elleve

en lang række organisationer og enkeltpersoner kritiseret eksempelvis storbritanniens trusler om at droppe udviklingsstøtten til alle de afrikanske lande hvis regeringer undertrykte homorettigheder brevet fra

orientering anerkender at der uden tvivl er gode motiver bag truslerne men fastslår samtidig at et stop for udviklingsbistand direkte vil underminere deres kamp for at gøre homorettigheder

bistandsmidler vil betyde at lgbt personer bliver lagt yderligere for had

været fremme i debatten jo ramme befolkningen bredt over en kam og særlig de grupper som i forvejen er marginaliserede og hvis adgang til basale ydelser

at det ikke handler om at stoppe bistandsmidlerne

det handler om at kanalisere penge til de kræfter i civilsamfundet der kæmper imod en yderligere indskrænkning af det politiske råderum i uganda og for basale menneskerettigheder ved blandt andet at udbrede dialogen

homoseksuelles rettigheder på den her baggrund vender enhedslisten sig imod forslaget fra dansk folkeparti og vi støtter op om regeringens hidtidige beslutning om at omdirigere bistandsmidler til uganda til civilsamfundet

at vi vil støtte et forslag om at genoptage støtten i samme øjeblik uganda har fået

af to grunde for det første vil vi gerne med støtten markere at vi mener at

støder på grundlæggende overtrædelser af menneskerettigheder i forhold til den måde ulandsbistanden håndteres på og vi mener det er naivt når vores udviklingsminister som tager til uganda hvilket jeg tager hatten af for samtidig

jamen den her lov betyder ingenting det er ikke noget der får betydning i

det tror vi ikke på i liberal alliance og vi mener simpelt hen at der er brug for at den danske stat markerer

udviklingsbistanden når stater krænker fundamentale menneskerettigheder vi har i fællesskab vedtaget en såkaldt rettighedsbaseret udviklingsbistand og udviklingspolitik

også bakker op om men det må også få nogle konsekvenser når vi så oplever alvorlige krænkelser

mener vi faktisk også og det er også det vi gerne vil markere med vores nej

statsligt finansieret bistand og privat fondet bistand

må den statslige bistand forsvinde indtil forholdene er i orden

at privat fondede ngoer bruger privat fonding til at være i de samme lande

civilsamfund og i de organisationer der arbejder derude

kommer til indirekte at anerkende disse alvorlige krænkelser det bliver vi nødt til at få gjort op med og den diskussion er jo meget bredere end den som det her beslutningsforslag lægger op til men vores støtte beror altså på et ønske om at rejse den her meget principielle og bredere

har sendt et brev til hele verden har sendt et brev til os og sagt

så skal liberal alliance da være ærlige og sige vi er ligeglade vi er ligeglade med diskrimination og undertrykkelse i uganda for det er jo det der er konsekvensen konsekvensen er

at dem som kæmper imod mister deres penge og at homoseksuelle og lgbt personer bliver stillet dårligere

og private organisationer rundtomkring i verden gerne

uganda men det som liberal alliance gør i dag er at liberal alliance står på folketingets talerstol og siger nej dem der kæmper

imod diskrimination dem der kæmper mod undertrykkelse i uganda skal ikke have penge fra danmark

som er til regeringer men

borgere grupper minoritetsgrupper

uforstående over for hvis dansk bistand

civilsamfundsorganisationer legitimerer støtte til en regering

ventet i og med vi også har haft nogle politiske udmeldinger om det tidligere

de penge vi donerer de penge vi giver og bevilger til en lang række

et land som igennem så mange år har

dansk støtte og alligevel

i den grad tilsidesætter almindelig sund fornuft

er vi egentlig lidt for naive her i danmark

om året det er jo rigtigt at museveni præsidenten som har været der siden nitten seks og firs

man hører disse europæere sige at de vil stoppe bistanden for det første har vi ikke brug for hjælp

ganske få dage siden det var lige omkring første april at at han

også som udviklingspolitisk ordfører når man så kan høre at museveni også siger andre steder til pressen i må leve med os hvis

uganda er et vældig rigt land vi trænger ikke til bistand faktisk er bistanden en del af problemet

og som danmark har givet rigtig rigtig mange millioner kroner til

ad den

at vi skal skabe udvikling og vi skal understøtte den demokratiske

helt grundlæggende fundamentale

vi har hørt flere ordførere her

er jo at man vælger at lave ny lovgivning som går

en demokratisk proces netop ved at gøre minoriteternes status og forhold og levebetingelser bedre

et lovtiltag som gør det markant dårligere for den enkelte beboer i uganda og det går ud over den enkelte i landet med den her nye antihomolovgivning som det er

stiller vi os det spørgsmål findes der egentlig

kaste gode penge efter dårlige synes jeg også at vi måske har pligt til at sige nuvel hvis der er flertal for at vi skal blive ved

de her mange milliarder over seksten milliard kr i udviklingsstøtte det er der flertal for her i folketinget

at det gav så stor en gavnlig

altså i min optik ikke ved at kaste pengene

uganda hvor vi jo kan se at hele den politiske dagsorden og hele den politiske udvikling

det er en af de her helt store grundparametre i det her spørgsmål

mig også at den tidligere udviklingsminister er citeret for i jyllands posten for eksempel den en og tyve tolv 2013 at sige ifølge ministeren er der tale om at man vil

valgt at bremse eller omdirigere som der bliver sagt jamen så er der måske

forrige udviklingsminister omdirigere

netop med hensyn til den her nye homolov i uganda

en som richard branson for han er sådan en selfmade

at sætte sig selv på på agendaen og også tjene penge på det

indebærer at det vil være i strid med min samvittighed at støtte dette land siger branson og han vil så have at man skal

dagsorden end den som vi har fra politisk side

her i folketinget

som har sagt at hvis vi giver til omkring de der fire og tyve til seks og tyve forskellige lande

revisormæssigt nogenlunde undersøgt så vi er sikre på at der er mindre risiko for at pengene havner i de forkerte lommer

kroner til rigtig mange lande måske var der sund fornuft i at skære ned på antallet af lande vi giver danske udviklingsstøttekroner til og til gengæld gøre det bedre i de lande hvor vi så er inde aktivt at støtte med danske midler der synes jeg jo egentlig

i enhver eksamen set i forhold til at overholde bare de mest gængse

verdensomspændende regler med hensyn til at beskytte minoriteter og alle mulige andre det har man ikke gjort i uganda og det har man ikke vist interesse for så jeg synes jo at det ville være spændende hvis vi kunne få lavet det sådan at vi fremover vil få en bedre evaluering af den indsats som danmark yder i de forskellige lande som modtager danske

være på sin plads at vi

og sagde okay

og pengene bliver stadig væk brugt forkert

hvis ikke vi giver de her penge tre hundrede million kroner om året

de små biveje de små lokale veje

ikke penge til at sikre rent drikkevand nej

gigantisk valgkamp for præsident museveni

præsidentpost ved valget i to tusind og elleve med jeg tror at det var syv otte og tres procent af stemmerne det var det dobbelt af hvad barack obama brugte på at føre valgkamp i hele usa som i øvrigt er kendt for at af de lande hvor der bliver brugt alt alt for mange penge på gigantiske valgkampe så vi synes at det havde været på sin plads hvis vi her i folketinget havde valgt for

de her personer med hårene i ganske mange år og det må vi konstatere

har hjulpet og derfor vil vi trække os ud og så

med til at diskutere og træde til igen også som det

til til magten i uganda på et senere tidspunkt

er vi altså desværre efter dansk folkepartis

penge og derfor fastholder vi naturligvis

konsekvensen af at ungarn krænkede lgbt rettigheder på et forslag fra dansk folkeparti

godt tænke mig at høre fra dansk folkeparti

lige præcis skal gå op i lgbt rettigheder i uganda når det efter dansk

rettigheder men bare gerne vil lade være med at give ulandsbistand hvis det er tilfældet hvorfor siger man det så ikke bare ærligt og åbent